fra medlem af folketinget pernille vigsø bagge der har haft orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med dags dato atter kan give møde i tinget

hverv som midlertidigt medlem af folketinget er herefter ophørt det radikale venstres folketingsgruppe har meddelt mig at den har udpeget medlem af folketinget sofie carsten nielsen som stedfortræder i lønningsrådet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for marianne jelved

i dag er der følgende anmeldelser nikolaj villumsen

jan e jørgensen christian langballe johanne schmidt nielsen mette bock og tom behnke forespørgsel nummer

medlemmer af folketinget ole birk olesen med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage

forslag til folketingsbeslutning om ændring af opkrævning af grundskyld

da det ikke er tilfældet

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og halvtreds af troels lund poulsen ole hækkerup zenia stampe

simon emil ammitzbøll og lene espersen og der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen for stemte

hundrede og to imod stemte otte

herefter er forslag til vedtagelse nummer v en og halvtreds af marie krarup og

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger også her tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og halvtreds

karina lorentzen dehnhardt og pernille skipper og der kan stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte to og halvtreds

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og halvtreds af martin henriksen

v fem og halvtreds af inger støjberg simon emil ammitzbøll og tom behnke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

for stemte otte og halvtreds imod stemte to og halvtreds

de stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

som helhed ønsker nogen at udtale sig herre jørgen arbo bæhr som

under førstebehandlingen blev vi opmærksomme på at der måske var en fejl i vores beslutningsforslag det har vi nu rettet

vores ændringsforslag så det ikke

fra formue der stammer fra udbetalt efterløns og fleksydelsesbidrag men kun

hvor der er søgt om kontanthjælp inden den første april to tusind og tretten ministeren og flere ordførere havde netop den indvending mod forslaget at det ville være for altid

bort fra formue der stammer fra efterløns og fleksydelsesbidrag

at en ændring af reglerne kræver en tilslutning fra forligspartierne bag aftalen om senere tilbagetrækning men i aftalen af trettende maj to tusind og elleve står der ikke noget om kontanthjælp eller om bidragets betydning for udbetalingen af kontanthjælp så der er intet der forhindrer ministeren i at slette ordene to ord nemlig samtidig med i bekendtgørelsen enhedslisten lægger meget vægt på social retfærdighed

vigtigt for socialdemokratiet og sf men behandlingen af disse meget få mennesker sandsynligvis under hundrede der uforskyldt er kommet i klemme og har mistet deres formue som er deres egne opsparede penge er endnu et eksempel på hvor dårligt man behandler de svageste i samfundet og at man ikke vil rette op på åbenlyse mangler og sociale skævheder i lovgivningen da a kasserne skulle vejlede deres medlemmer i forbindelse med udbetaling af efterlønsbidrag fik de en bekendtgørelse om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a kassernes pligt til at vejlede her stod der intet om at udbetaling af efterlønsbidrag

udbetaling af kontanthjælp samtidig fik a kasserne

der vil med hjemmel i den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse i § femten i lov om en aktiv socialpolitik blive fastsat regler hvorefter kommunen skal se bort fra formue som hidrører fra en ekstraordinær udbetaling af efterlønsbidrag på gunstige vilkår udbetaling af efterlønsbidrag på de gunstige vilkår i perioden fra den anden april to tusind og tolv

til og med den første oktober to tusind og tolv får således ikke indflydelse på beregningen af kontanthjælp med denne bekendtgørelse og vejledning i hånden har a kasserne i god tro vejledt deres medlemmer om at de roligt

få udbetalt deres efterlønsbidrag da det ikke vil få indflydelse på deres ret til kontanthjælp medlemmerne har i god tro hævet deres efterlønsbidrag ingen har kunnet forudse at ministeren over to måneder senere den sjette marts to tusind og tolv ville udsende en ny bekendtgørelse der stiller som betingelse at efterlønsbidraget

være udbetalt samtidig med at man

kontanthjælpen vi må således holde ministeren og hendes embedsmænd ansvarlige for at et antal borgere har mistet deres beskedne formue på cirka femogtredstusind kroner

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet

afstemningen for stemte otte imod stemte

ønsker nogen at udtale sig

et øjeblik til støjen er

i salen

nu hjælper det på det vi giver ordet til fru liselott blixt som

stemmer vi imod ændringsforslagene

man se på nogle af de svar som ministeren har

ikke at man arbejder videre

vedtage det

så sikrede en lovgivning på området

blandt

det står der i det vi besluttede

går man ikke ind meningen med v atten dengang var netop at der ikke skulle være tale om en frivillig forening idet borgerne skulle kunne føle så sikre når de besøgte en tatoveringsklinik

ikke kan få behandlet deres klager af en forening som de ikke er medlem af samt

selv skal stå for udformningen af kurser

essensen i høringssvarene er

mener endvidere at ministeren vælger at overhøre problemerne med de bander som fører kontrol med tatoveringsbranchen det fremgår af flere høringssvar at branchen ikke kan kontrollere sig selv

fragmentering og rivalisering

uden at det er synligt udadtil for eksempel ud fra referater af foreningsmøder registreringen vil endvidere under

og et middel til afpresning

bliver useriøst og uprofessionelt

så er forhandlingen sluttet og vi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

teknisk tilknytning til det her en konsekvensrettelse udspringer jo af at der igennem meget meget lang tid

om misbrug af børn vold mod børn

passet på børnene på den måde som de har krav på

vist at kommunerne ikke har

er blevet sat til at gøre nemlig at føre det tilsyn med

det har betydet en lang lang række tragiske sager

fører tilsyn med sig selv altså sker der noget

på et opholdssted som ikke har været rigtigt

godt for børnene så er det kommunen som skal ud

det er klart at hvis der så sker nogle fejl og kommunen selv skal ud at se om de fejl nu også

er det ikke så tit at kommunen som udgangspunkt siger hovsa vi har lavet en fejl

lang række af de sager vi har set at enten borgmesteren eller socialdirektøren

er noget problem dér selv om det påviseligt har været

at vi har gjort en fejl og hvad så ja så har systemet bare kørt videre men det har vi så i fællesskab

forsøgt at gøre noget ved og det er simpelt hen meget meget fornuftigt det der sker nu

sådan at den enkelte kommune nu skal føre tilsyn med sig selv altså det tekniske tilsyn

må det i første omgang være være kommunerne som er ude at se

det med at godkende opholdsstederne og godkende dem der er ansat der og

lægge ud til det som vi nu kalder socialtilsyn der bliver oprettet fem socialtilsyn et i hver af regionerne ikke fordi det har noget med regionerne at gøre men det er bare den

af de punkter som har været lidt en mærkesag for venstre og

prøvet at gøre opmærksom på

det tilsyn som skal foregå i lovgivningen står

der skal føres ét tilsyn om året det er sådan set udmærket men vi ville bare gerne have at det tilsyn skulle være uanmeldt og det er det vi har argumenteret for

skal det i princippet være uanmeldt

ikke kunnet blive enige om men nu er det så lykkedes at blive enige om at

tilsynskommuner som udtaler sig i fællesskab på baggrund af at man

et kvalitetsløft i både tilsyn og i det enkelte tilbud finder de fem tilsynskommuner at der fremadrettet bør gennemføres mindst to årlige tilsynsbesøg i såvel tilbud som plejefamilier tilsynet kan eventuelt

som et årligt anmeldt og et årligt uanmeldt tilsyn se det er jo klar tale der bliver ét

ét anmeldt tilsyn og ministeren understreger jeg vil minde om at der i lovforslaget

er en udtrykkelig pligt til at

tilsynsbesøg hvorfor tilsynet ikke lever op til lovkravene hvis der aldrig eller sjældent gennemføres uanmeldte tilsynsbesøg tak for det

så nået så langt som vi har kunnet

der er jo selvfølgelig en grund til at ministeren

to og og så skal det dutes men her står der jo reelt

det er det man gerne vil have i en fælles

står der at vi skal være enige om at socialtilsynene skal følge det der står i det jeg har læst op så det er alle tiders

uanmeldt tilsyn og et anmeldt tilsyn sådan er det

ting hvor man ringer ind og sviner nogen til som ikke har gjort noget

så det er klart at det skal vi også lige have drøftet videre hvordan vi får

skal bruges til at hænge nogen ud med uberettiget men det er klart

det her er fornuftigt og med den præcisering i

den her aftale på plads og det er jo vel at mærke alle folketingets partier som

sammen i oktober måned sagde ministeren at det

det mest betydende vi har lavet på socialområdet i mange år og måske noget af det mest betydende vi kommer til

at lave i den her regeringsperiode

at når vi som samfund tager ansvaret på os for nogle af vores allermest udsatte borgere nemlig dem som bor på de sociale døgntilbud uanset om

eller det er børn eller voksne som har handicap så har vi en særlig forpligtelse til at sørge for at

sådan har det ikke altid været det tager vi et kæmpe skridt

i fællesskab der er

mere professionelt og at det bliver uafhængigt det skal ikke længere være sådan at det er otte og halvfems kommuner som hver især skal føre tilsyn tilsyn men

ganske store enheder hvor der bliver mulighed for en hel anden professionalisme en hel anden faglighed omkring det at føre tilsyn

alle mulige andre arbejdsopgaver men så der rent faktisk kommer

vi også socialtilsynet en

kan være med til at bringe også ny viden i spil kan være med til at sikre at vi altså får al den her bedste viden om hvordan

det er en del af element nummer to

vi bevæger os fra nogle lidt mere tilfældige indsatser måske og

i stedet for en som vi har set nogle steder

der er ikke rigtig blevet rusket op i det på noget tidspunkt

det så buldrer løs og går galt i pressen sikrer vi nu at

der kan være en mere kontinuerlig opfølgning og

en ting er jo de få brodne kar vi alle sammen har hørt om i pressen

kontrolelement i vores tilsyn men også

som er absolut lige så vigtigt

så får vi vi som en tredje ting sat borgeren i centrum på en hel anden måde det gør vi ved at vi sikrer at borgeren altid

socialt døgntilbud og i øvrigt også som

ambulant misbrugsbehandlingstilbud det kan ikke være sådan at at

har syntes var på tide vi fik gjort så nu vil det altså være sådan

det sidste sikrer vi at der der bliver bedre styr på økonomien bedre styr på vores alle sammens skattekroner og at det altså ikke kan være sådan at man bare kan sætte en pris selv købe to

drive et tilbud for nogle af vores allermest belastede unge der skal være styr

de tilbud som kræver mest

var en opgave som vi skulle blive rigtig meget bedre til

relativt forskellige parter som

i forhold til de tilbud som vi yder til nogle af de mest sårbare og udsatte borgere det er jeg enig med dem i og derfor

også glad for at socialdemokraterne varmt kan støtte det

lever en tilværelse hvor de kun støder ind i mindre problemer og hvor disse er til at håndtere på egen hånd der er en gruppe medborgere som af den ene eller den anden grund ikke har gode livsbetingelser og trygge rammer at vokse op

eller leve i sidenhen i livet årsagerne kan være mange og forskelligartede ens for alle er dog at de behøver

de mennesker der blandt andet i kommunerne er sat til at forvalte lovgivningen der skal sørges for at disse udsatte borgere får de bedst mulige betingelser for et bedre liv og med et udgangspunkt hvor det er øget livskvalitet og respekten for individet der skal stå højest på dagsordenen desværre har der igennem årene været mangler på området for tilsyn med anbragte borgere

først er kommet frem den seneste tid det må vi som politikere

selv om det ikke er tilstrækkeligt for de mennesker der er blevet svigtet

kan gøre for at udbedre de skader er at vise vilje og handling til at ændre på tilstandene

med deltagelse af alle partier i folketinget

munder nu ud i disse to forslag som forhåbentlig vil være med til at gøre en forskel

bliver anbragt fremover for anbringelser uden for eget hjem er nok ikke noget vi kan undgå men når

skal der være en sikkerhed for at de mennesker

svigtet og op til flere gange af dem der egentlig skulle være dem der passer bedst på dem

så sker skal de ikke udsættes for yderligere svigt af myndighederne

de institutioner de er anbragt på at lave en tilsynsreform har været helt nødvendigt vi har fra politisk side været meget optaget af at komme hele området igennem og håber også at der nu vil

men da man ikke kan vide om der er områder som på sigt viser sig ikke at være tilstrækkeligt justeret eller belyst skal vi være opmærksomme på det og også lave yderligere tiltag hvis det skønnes nødvendigt for det skylder vi helt klart de borgere der er udsatte og som har oplevet disse omsorgssvigt der er nogle elementer som jeg gerne lige føje en kommentar til

vi har selvfølgelig hørt nogle af de foregående ordførere

men for dansk folkeparti er det meget vigtigt at vi fremover får et tilsyn hvor socialtilsynet ikke kan føre tilsyn med tilbud beliggende i egen kommune det vil klart optimere muligheden for at der er uafhængighed

det drejer sig om muligheden for at underlægge et tilbud skærpet tilsyn vil det også kunne benyttes i det omfang det fagligt skønnes nødvendigt og ikke blive bremset af en kommunes eventuelle interesse i at neddæmpe et behov for skærpet tilsyn

unge og voksne er meget forskellige personligheder ligesom alle andre borgere i danmark er forskellige derfor skal der selvfølgelig være forskellige typer både menneskeligt og uddannelsesmæssigt tilknyttet opholdsstederne

med en socialfaglig og pædagogisk baggrund ansat

en bestyrelse der kan være ansvarlig for at tingene fungerer lovligt og ud fra godkendelsens indhold at den endelige model blev med fem socialtilsyn ser dansk folkeparti som

det bliver nu disse tilsynsenheders opgave sammen at få lavet en ensartethed i tilsynene og løbende være i dialog om hvorledes tilsynsforholdene og forpligtelserne

vigtigt med den auditfunktion som etableres men også på sigt er det vigtigt at der ikke slækkes på forholdene i tilsynene og derfor er det vigtigt at der hele tiden inddrages ny viden og gøres brug af erfaringer

sige skal startes helt forfra det vil sige at alle tilbud uanset om det er private eller offentlige enkeltmandssteder eller ej skal nygodkendes

at nogle lukkes fordi de ikke lever op til kravene

man får mistanke om at noget ikke fungerer efter hensigten på et opholdssted kan

gøres alt for at de personer der har behov for omsorg og støtte også får det og at der ikke sker utilsigtede hændelser

en længerevarende politisk proces at få lavet denne tilsynsreform og det

at vi nu er kommet et langt langt skridt i den rigtige retning for at beskytte udsatte medborgere vi

det nu tager lidt tid at få loven implementeret

min forventning at de fem tilsynsenheder som vi nu har fået udpeget vil være effektive så vi snart kan se resultater af reformen

være meget opmærksomme på og følge nøje

øvrige partier i folketinget indgået en aftale om et nyt socialtilsyn kernen i aftalen er at der afsættes en hundrede og fyrre million kroner over de næste fire år til at sikre et mere professionelt tilsyn og bedre kvalitet på anbringelsessteder botilbud og andre sociale døgntilbud for samfundets allermest udsatte børn og voksne det er blandt andet på baggrund af en række forfærdelige enkeltsager med tilsynet fagligt og økonomisk i sociale døgntilbud for udsatte borgere at det har været ønskværdigt at få lavet en reform af tilsynet reformen som alle folketingets partier har kunnet tilslutte sig medfører at der fra centralt hold stilles langt

krav til den faglige kvalitet og ensartetheden af de sociale tilbud i hele landet de sociale døgntilbud skal måles på resultater og udvikles mere og bedre desuden flyttes godkendelses og tilsynsopgaven fra kommunerne til fem nye socialtilsyn i fem kommuner i hver geografisk region det sikrer faglig stabilitet gennemsigtighed og uafhængighed når den enkelte kommune ikke skal føre tilsyn med sig selv socialtilsynene må nemlig heller ikke føre tilsyn med de tilbud som er beliggende i hjemkommunen og socialstyrelsen skal sikre at ny viden bliver benyttet i socialtilsynets arbejde det er essentielt at socialstyrelsen meget systematisk skal kunne inddrage viden

ved at der indføres krav om at sociale tilbud skal dokumentere resultaterne af den indsats de leverer og der bliver indført sociale indikatorer for kvaliteten af de sociale tilbud så medarbejderne får de nødvendige kompetencer alle landets cirka syv tusind fem hundrede tilbud skal nygodkendes som opholdssteder inden for de næste to år samtaler med borgerne og systematiske trivselsvurderinger skal være essentielle bidrag for eksempel til at afdække svigt og udvikle kvaliteten

skal medvirke til større fokus på borgeren i det generelle tilsyn med tilbuddene det skal i fremtiden være sådan

ikke spiller nogen rolle for borgerne om de bor i et kommunalt regionalt eller privat tilbud for fremtiden skal kommunale og regionale tilbud godkendes ligestillet med private

der skal fremover stilles relevante krav til tilbuddene

økonomisk solidaritet og høj faglig kvalitet det er essentielt at de tilbud der gives til udsatte borgere har en solid økonomi for hvis et tilbud kollapser af økonomiske årsager har det ikke kun konsekvenser for de ansatte men i særdeleshed også for de borgere som må flytte fra tilbuddet

som sikrer at kvaliteten løftes og aftale og at der således er politisk enighed om at løfte

de mest udsatte børn og voksne radikale venstre bakker således op om de to

om en måneds tid

er psykisk udviklingshæmmede eller har

er landet på avisernes forsider

anbringer et barn på en institution så kan det

dårlige overskrifter det er ikke godt det er ikke godt for dansk socialpolitik det er ikke godt for danmark og det er slet ikke godt for de mennesker som samfundet skal tage vare på

i enighed bredt får lavet et kvalitetsløft af de institutioner plejefamilier med flere som tager vare på vores

i den enkelte institution er den i god gænge er der økonomi er

forsvarligt vi vil fremover

kan have sikkerhed for at det når den her

rent faktisk også kan lade sig gøre at give det rigtige tilbud til de mennesker der har behov for det med vished om herinde

i regionsrådene og i kommunalbestyrelserne at det så også følges op af fagligt kompetente folk derfor ser jeg frem til at vi får vedtaget og gennemført den her lovgivning med virkning fra den første januar

så vil der nok gå et års tid hvor den skal igennem alle de forskellige typer af godkendelser

få nogle småhistorier undervejs men så må vi

også forvente at det kommer til at køre på et højt kvalitetsniveau uden at det nødvendigvis kommer til at koste flere penge i den enkelte institution for det handler jo meget om at udvikle kvaliteten hos den enkelte enkelte medarbejder og sørge for

pårørende og beboerne er ordentligt involveret det er det der skal til for at udvikle kvaliteten jeg ser frem til at den her tilsynsreform vil blive ført videre og jeg er glad for at

ordførere som har gennemgået alle konsekvenserne af den her lov men jeg vil starte med at sige til dem der sidder

er et nybrud vi er i gang med at førstebehandle i dag ud over at alle folketingets partier er blevet enige

tager vi ikke bare et lille skridt men et rigtig stort skridt i retning af

forhold for de mennesker som af den ene eller den anden grund er på en institution i danmark det kan som

foregående ordførere har sagt være udsatte unge det kan være mennesker med handicap alle mulige grupper kan af forskellige årsager have behov for at vi som samfund hjælper dem og at de skal være på en institution hvor der er professionelle som kan bidrage til at de får et ordentligt godt og ligeværdigt liv

det har vi ikke altid kunnet levere i den forudgående tid og det håber vi i enhedslisten meget

op på med det her lovforslag og faktisk tror vi også på at det kan der blive rettet op på først og fremmest får vi jo et reelt uafhængigt tilsyn det har været sådan som nogle af de andre har sagt at kommunerne har ført tilsyn med deres egne opholdssteder og det svarer lidt til at bygherrer fører

tilsyn med arbejdsmiljøet på egen byggeplads det er der ikke rigtig nogen der

og vi har også set at det er gået galt i enhedslisten ville vi gerne have haft at man fik et statsligt tilsyn at vi

helt tog opgaven væk fra kommunerne fordi vi synes faktisk at de har klaret det relativt dårligt men det vi er glade for at regeringen

en statslig auditenhed som kan holde øje med de egentlige kommunale tilsyn

og kvalitetssikre de enkelte tilsyn sådan så

til institutionerne til hele tiden at blive bedre i deres opgave med at støtte og hjælpe de borgere der har brug for det

det gør vi jo netop også vi stiller krav til opholdsstederne med den her lovgivning vi kræver dokumentation vi begynder at arbejde med klare kvalitetsindikatorer det lyder som

nogle flotte ord men det er altså noget som i sidste ende betyder noget for at vi hele tiden bliver bedre til at støtte og hjælpe de borgere der har brug for hjælp

og som jeg ved er en helt egenhændig idé fra socialministerens side

deres pårørende familiemedlemmer eller andre

kan ringe ind anonymt og sige til hvis de føler at der er noget hvis de ser noget som der er nogle der burde gøre noget ved vi sikrer os altså at der ikke er nogen som holder sig tilbage med kritik fordi de måske

det er måske endnu mere vigtigt at vi får alle sagerne frem

når noget lander på forsiden som sfs ordfører

en ubehagelig historie kan være rigtig ubehagelig at

støtte l to hundrede og fem og

også om vigtigheden af de forslag som

på området for udsatte børn og unge vi har oplevet nogle meget meget kedelige sager med børn og unge som vi desværre har måttet anbringe uden for hjemmet de er blevet placeret i botilbud eller andre steder i døgninstitutioner hvor forholdene bare på ingen måde har været i orden og hvor vi faktisk har set at børnene er blevet udsat for nærmest et endnu større svigt end det de

igennem førhen

minister socialminister en sag som virkelig vakte meget

en meget udadreagerende person som

han var som sagt meget udadreagerende og man kunne godt se at

omkring syv otte million kroner om året som denne

person kostede den kommune

en person skulle koste samfundet så meget

det er ikke godt nok vi skal kunne tvangsmedicinere mere ude i kommunerne og

folk men hvad med egentlig at kigge på om det tilbud han fik var

nogle af de kedelige sager hvor vi har set nogle plejehjem for mennesker med handicap hvor der på ingen måde har været styr på hygiejne medicinering eller i det hele taget på hvad det er for nogle former for magtanvendelse man gør brug af jeg håber også at

et stort fokus på det her område fra

også sender et signal om at det der med at sige at der er nogle mennesker med handicap der er fløjet under radaren vil vi simpelt hen ikke finde os i

udsatte børn og unge som har været meget i fokus gennem de senere år men også nogle af de andre udsatte grupper der er i vores samfund

med handicap og jeg er også glad for at vi går hele turen igennem og laver godkendelse af alle de steder vi har

er meget glad for ved det her forslag

på at det her skal vi kunne gøre bedre langt bedre

er enige om at vi følger op

ændring af hele tilsynsområdet hele godkendelsesområdet

i den grad er styrket jeg håber på at vi ikke oplever lige så mange sager som vi har set gennem tiden

gør ondt og virkelig virkelig piner os altså når vi hører om den ene forfærdelige sag efter den anden

er det personrettede tilsyn det kan vi gøre på et andet tidspunkt nu har vi taget et stort og

til gavn og glæde for de mest udsatte

tak til alle politiske partier for at tage ansvar

tak til de mange medarbejdere i social og integrationsministeriet der har arbejdet rigtigt hårdt for at det her kunne blive til virkelighed

alle der løfter

pernille skipper som sagde at det her var en virkelig god ting et nybrud

fordi det betyder at vi gør op med de mange svigt vi har set det betyder at vi laver fem nye socialtilsyn teknikken er blevet gennemgået af mange ordførere men vi laver

nye socialtilsyn som kommer til at

ikke kan være hjemme eller en voksen som har brug for

kommunerne køber på det der hedder tilbudsportalen men de køber i vid udstrækning uden at vide hvad det egentlig er for et tilbud de køber for der er ikke nogen kvalitetssikring som den vi laver nu

vi for i fællesskab at sikre at

sådan at vi kun har gode tilbud derude

store fagligt kompetente enheder som vi har talt om under den her debat

give påbud til de forskellige tilbud

ved at der er nogle forskellige kvalitetsidentifikatorer

har den pædagogik man anvender

vi har og som vi jo ikke stiller for at lave krav og regler men fordi vi gerne vil sørge for at der er en god udvikling for de borgere som bor på her steder

at give påbud

i modsætning til i dag vil det så blive sådan at sådan et skærpet tilsyn er takstfinansieret og det vil sige

set er stedet selv der kommer til at betale for at tingene ikke er i orden dermed er der også et godt incitament til at tingene bliver bragt i orden til debatten om hvor tit der skal være tilsyn vil jeg sige at vi

viser hvordan socialtilsynet regner med det skal være og dernæst vil jeg sige at det jo i lovgivningen er sådan at tilsyn skal være efter behov så der vil ikke være nogen øvre grænse for hvor mange tilsyn et sted kan få hvis man vurderer at det er

det med hvordan vi har placeret tilsynet socialtilsynene er kommunalt forankret

med vilje fordi jeg mener det giver mening at det er i kommunerne det skal være i kommunerne fordi det er kommunerne der køber pladserne vi har brug for at der er en læring

forskellige socialtilsyn til de kommuner som har behov for at anvende pladserne det er kommunerne der kender deres borgere det er kommunerne der fører det personrettede tilsyn

en god idé at den læring der skal være går begge veje

var den kommunale forankring rigtig vigtig for

mellem kommuner og socialtilsyn

udviklingen i de forskellige socialtilsyn bliver nogenlunde ensartet det har vi sikret ved at lave den auditenhed der gør at overenhed på socialtilsynet som skal følge udviklingen

man deler informationer eksempelvis har vi jo set tilfælde hvor

hvor der har været magtanvendelse eller overgreb

men der

informationer man har bare taget sine egne borgere hjem det kommer ikke længere til at kunne ske for nu kommer vi til at sørge for

et sted gennem socialtilsynet deler den her viden det er en rigtig fremragende ting

at fremtiden vi tager

det både private og offentlige regionale tilbud og det er plejefamilierne

politiske partier om at tage ansvar for at løfte det her men der er en ting som vi skal være opmærksomme på og som jeg også har haft en drøftelse med kl om

og fjorten vi har nogle måneder tilbage af indeværende år og pointeret over for kl at man skal være opmærksom på at selv om tilsynsreformen træder i kraft

lidt over et halvt år har man stadig ansvaret for tilsynet

det synes jeg er vigtigt at holde fast

der ikke er nogen der tænker

her er stadig væk et kommunalt ansvar

og at vi i fællesskab kan kigge med

til at have lange og mange flere debatter om det her og dem ser

håber der vil være et lige så godt og konstruktivt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

åbnet fru louise schack elholm som venstres

forældre skal kunne have to mødre fra fødslen af det sker ikke på bekostning af at have en far og en mor da faren enten er en ukendt donor eller har frasagt sig faderskabet så det betyder egentlig at barnet får to forældre i stedet for en forælder

det fødes i stedet med kun én forælder en mor hvis donoren er ukendt medmoren skal i givet fald stedbarnsadoptere barnet

barnet at have to forældre

er medmoren ikke retlig forælder

at den biologiske mor dør i barselssengen risikerer vi at barnet fjernes fra den tilbageværende forælder fordi medmoren ikke er en retlig forælder det mener venstre ikke er barnets tarv

venstre vil gerne have sikkerhed for at der er taget højde for denne problemstilling i lovforslaget dette forslag er ikke på nogens bekostning der er ikke en far som risikerer at miste retten til sit barn fordi han gjorde en lesbisk kvinde gravid medmoren kan kun blive en retlig forælder hvis donoren er ukendt eller hvis den kendte donor har skrevet under på det i en erklæring med mor og medmor inseminationen skal

en sundhedsperson i offentligt eller privat regi dermed forventer vi at sundhedspersonen sikrer at den kendte donor er indforstået med vilkårene

det er dog vigtigt for venstre at dette ikke

en glidebane et barn har to forældre

mellem flere er at barnet ofte kommer i klemme mellem de mange forældre alle har en mening om hvor barnet skal gå i skole alle har en mening om hvorvidt barnet skal konfirmeres og så videre når man deler forældreskabet

hvis man ser lidt nærmere på lovforslaget

for eksempel bliver forældreansvarsloven ændret så en medmor bliver ligestillet med en far i forhold til etablering af fælles forældremyndighed retsplejelovens regler om faderskabssager ændres så de også finder anvendelse på sager om medmoderskab lov om børns forsørgelse udvides så også medmoren kan pålægges at betale bidrag på samme måde som en far barselloven ændres så en medmor får samme ret til barsel og orlov som en far arveloven arveloven ændres så begge forældre ikke mødre og fædre kan arve deres børn og og meget mere alle disse ændringer

og dette lovforslag mener venstre kan hjælpe med at sikre barnets tarv venstre er positiv over for lovforslaget

jeg synes faktisk at det her forslag er et eksempel på at glidebanen nu

hvor dybt den går ved jeg egentlig ikke men det jeg gerne

det

vi er positive

bruger en donor at det er en ukendt

med insemination og det kan man ikke komme uden om men her sikrer man at barnet har en forælder

at barnet har en mor at falde tilbage på det synes jeg

gør krav på barnet

stemte for så vi kan sige

defineret som værende en type familie der allerede eksisterer nu spørger vi så bare

har det stadig væk en forælder at falde tilbage på

kendt donor skal han indvillige i at afgive forældremyndigheden det kan jo ikke bare ske hen over hovedet på ham

børn der er blevet til ved kunstig befrugtning udført af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar denne ligestilling er vi nogle der har arbejdet for i årevis

vigtigste forhold i denne sag er imidlertid

men børnenes nye ret

børn født ind i et samliv hos et par af samme køn har ikke i dag automatisk to retlige forældre fra fødslen det kan de få fremover det vil øge trygheden for barnet at de to voksne ikke alene er sociale forældre men også retlige forældre det betyder meget i forhold til arveretten i forhold til forsørgelsen og i adgangen til barselsorlov og meget mere som den tidligere ordfører også var inde på

og forbedrer retstilstanden for barnet og den ikkefødende kvinde vi har i loven om kunstig befrugtning givet adgang til at en sæddonor kan vælge at være en kendt donor det giver adgang til at et lesbisk par kan anvende en af dem selv

sæddonor og det ændrer ikke på at den kvinde der ikke skal føde barnet skal give accept til behandlingen foretages den kunstige befrugtning af en sundhedsperson eller under dennes ansvar vil der fremover være adgang til at den kendte sæddonor kan blive retlig forælder kendt far eller at den ikkefødende kvinde kan blive anerkendt som retlig forælder fra fødslen hun får betegnelsen medmor en betegnelse der allerede er kendt i dag når lovforslaget alene handler om kunstig befrugtning foretaget af eller under ansvar af en sundhedsperson er det for at sikre at alle involverede voksne får den rette orientering og vejledning om de retlige konsekvenser af deres valg men barnet får altså kun to retlige forældre det laves der ikke om på med dagens ændringer af børneloven antal sociale forældre og voksne som et barn er omgivet af må høre privatlivet til og ikke folketinget jeg er enig

at det givet er til barnets bedste at vi fastholder at der kun

ikke mindst set i lyset af at der er en skilsmisserate for alle ægteskaber på fyrre

også for at forebygge alle de forældreslagsmål om

kunne være at nogle havde lyst til at lægge op til lovforslaget beskriver grundigt de mange konsekvensændringer i forhold til registrering af faderskab og medmoderskab det fremgår af lovforslaget at der til efteråret vil blive fremsat ændringsforslag i lov om kunstig befrugtning i relation til samtykke til kunstig befrugtning og til erklæring om faderskab og medmoderskab i forbindelse forbindelse med disse rettelser vil vi også være positive

for en revideret form af reglerne om tilpasning af krav til udvælgelse og testning af sæd

eller en kvinde der lever i et homoseksuelt parforhold vil svare til reglerne

det er der tid nok til at nå at få med ind i pakken så det hele er på plads

december to tusind og tretten den socialdemokratiske gruppe støtter dagens lovforslag

klint jo sagt hvad der skal siges på deres vegne

diskussion om

det helt elementære biologiske forhold

den biologiske far til barnet jo eventuelt kan sige jeg fortryder

der

er ikke nogen forskel på antal forældre og produktionsmåden af en baby ved kunstig befrugtning om det er et heteroseksuelt par eller om det er et homoseksuelt

der ønsker sig et fælles barn så der er ikke noget

man ikke kan slås om det for et barn får kun to retlige forældre

den forrige ordfører brugte ordet glidebane jeg synes faktisk det her er en stopklods

forvirring det er en klargøring af reglerne både for barnet

udstyret med to forældre det jeg så bare spørger om er det ganske enkle

hvad så hvis der opstår en tvist alligevel vil man gå ind og benægte selve det biologiske forhold der er imellem

en ret til at kende sit

biologiske ophav

er rigtig stolt af at det er lykkedes os at finde et flertal her i folketinget for

en helt anonym donor og også et det par som har behov for

nogle rigtig gode muligheder

på den ene eller den anden måde eller om man er ukendt donor altså anonym donor så giver vi mulighed for

kan få to retlige forældre fra fødslen

jeg har måske på et eller anden tidspunkt fraskrevet mig retten

biologiske barn og det har jeg så fortrudt

hvis en person kommer til at fortryde det på et eller andet tidspunkt så vil loven

det er ikke dit barn det er hans biologiske barn men loven

flertal herinde i folketinget vil sige jamen

dine beslutninger så ved vi jo godt at der vil komme en masse sager i medierne

det er også for galt der må kunne findes en eller en praktisk løsning sådan at den far selvfølgelig kan få lov til at være far

det parti som ikke bliver repræsenteret på talerstolen i dag det radikale venstre har

de er enige i lovforslaget hvad enkeltpersoner siger i det radikale venstre

højt til loftet i alle partier og nogle gange er der lidt højere end andre gange men lad det

kendt eller ukendt donor må tage de konsekvenser

medmindre vi laver en ny lov jeg kan ikke se at der bliver et flertal for en sådan lov

jo være en sag for domstolene og ikke for folketinget men jeg kan slet ikke se at der er et flertal i dansk

at ændre på det de voksne der siger a må også sige b

mange børn der lever med i dag og hel og halvsøskende papforældre og alle mulige andre så der er mange flere voksne omkring børn i dag end der har været tidligere men det ændrer jo

så være socialdemokratiets svar til den far men men vi siger bare

at det kan være meget nemt at stå på talerstolen og sige i dag men jeg tvivler bare på at det vil være lige så nemt for

den dag hvor man rent faktisk står i den situation at skulle stå og sige til

far du må ikke være far til dit barn i hvert fald ikke i lovgivningens forstand det tror jeg bliver rigtig svært

situation hvor man tager det næste skridt og der er allerede politikere herinde i folketinget

den udvikling som vi har slået ind på her og så kan fru karen j klint tale om

tre forskellige forældre måske bliver det flere på sigt

en kendt sæddonor så vi har jo pakket det her lovforslag ind for at fremtidssikre det det er fremtidssikret for de tre voksne der er involveret nogle gange er det jo kun to hvis det er en enlig kvinde

netop ved at det kun

ved de kunstige befrugtninger der foretages på en sundhedsklinik eller under ansvar af en sundhedsperson

at sikre juraen man kan jo aldrig sige at den kendte donor ikke er biologisk far

at give den kvinde som den lesbiske er i relation med på det tidspunkt hun får kunstig befrugtning samme juridiske rettigheder som barnets mor fra fødslen af

åbner det også op for at det lesbiske par selv kan vælge en donor

typisk være en i vennekredsen og at han kan aftale med det lesbiske par at han dermed fraskriver sig retten til barnet det vil med andre ord sige

om selv at blive far lige nu og her men jeg

så de kan blive forældre så derfor

jeg godt skrive under på det her men i og med

vil han også på afstand se det barn vokse op og vi kan da slet ikke udelukke at han med tiden vil kunne komme til at fortryde sin beslutning noget så inderligt og at han vil komme til at ende med at have rigtig store faderfølelser for det barn han ikke kan nå vi kan alle sammen gøre ting i livet vi fortryder men at fortryde i den her sammenhæng må være det mest forfærdelige

vide hvilke konsekvenser det kan komme til at få for ham

for slet ikke er tale om de stakkels børn der bliver undfanget på den måde

enten får de fortalt hvem faren er

vi se problemer i begge muligheder

vil de naturligvis knytte sig til manden de vil spejle sig i ham de vil betragte ham som en far

hvis de biologiske forældre ender med at blive uvenner og farens relation til barnet dermed bliver cuttet og der ikke er nogen retssikkerhed for nogen af de to parter

sig hvordan det må være for barnet som voksen at finde ud af at ham steffen henne fra nummer elleve

af de mennesker som man elsker allermest og som man stoler allermest på tænk sig at man dermed indser hvordan man er blevet frataget muligheden for

far under barndommen det må også være forfærdeligt for børnene i lovforslaget viser man tydeligt at man er komplet ligeglad med manden med hans følelser og med hans retssikkerhed

i forhold til inseminering af enlige og lesbiske

tager vi endnu et skridt i retning af at signalere at mænd

børnenes opvækst de skal sådan set bare levere et stykke arvemateriale derefter kan de godt skrubbe af og så kan kvinderne klare det hele selv det mener vi er dybt forfejlet for mænd

giver én slags omsorg kvinder giver en anden og børn har brug for begge dele som jeg ser det

løser vi et luksusproblem for nogle ved at skabe et endnu større problem for nogle andre for som det ser ud i

insemineret det er et luksusproblem at det lige præcis skal være den fyr der inseminerer dem hvorved det så skaber store omkostninger for ham og for de stakkels børn

mener vi at det er en uanstændig og nedværdigende måde at behandle mænd på

man altså tænke sig en masse pinlige scenarier hvor man kan sætte faren og børnene i forfærdelige situationer og det ønsker vi ikke i dansk folkeparti være med til

til kendte donorer i den lovgivning der gælder nu hvor der også er kendte donorer i

par

er om ordføreren virkelig tror at det her

en sundhedsklinik og bliver voldtaget for at deres sæd og sat ud igen til ingenting jeg tror faktisk det er ret frivilligt de kommer ind

til den konkrete kvinde fordi de stoler på

jo skriver under men at

senere kan risikere at fortryde sin underskrift noget så inderligt dermed anerkender vi også at han selvfølgelig på det tidspunkt

at der senere kan opstå situationer som gør det rigtig svært for ham og der er hverken han eller børnene hjulpet med det her forslag der er overhovedet ikke nogen der samler hverken manden eller børnene op i det her

når det handler om heteroseksuelle par og

en kendt donor til et heteroseksuelt par kan jo i teorien have nøjagtig den samme fortrydelse det var derfor jeg

kun handler om homoseksuelle par

en diskrimination fra dansk folkepartis side

det er jo en holdning man kan have

man er mere bekymret for de mænd der afleverer sæd

mænd der afleverer sæd til et heteroseksuelt par

det sker for en heteroseksuel kvinde

allerede ved barnets fødsel gerne vil være far til barnet

fødsel giver man ikke tilsvarende et heteroseksuelt par

står i en situation hvor det ikke er den biologiske far der gerne vil ind og være

der har fået et barn og som er kede af at medmor ikke kan få barselsorlov og er en risiko for at den biologiske mor kommer til skade

mulighed for at stedbørnsadoptere og så videre

og med det her lovforslag har vi rent faktisk også fået gjort reelt op

jeg har undret mig noget over den debat som dansk folkeparti har

i de spørgsmål der er stillet til de foregående ordførere

konstatere at dansk folkeparti i hvert fald grundlæggende er enige i

udgangspunktet nemlig at

har en anonym donor

at så skal man kunne være medmor med det samme det synes jeg er et fremskridt

menneskers muligheder for at få insemination når man har et registreret parforhold eller er gift med

er at vi i virkeligheden har fået flyttet folketingets debat i retning af at der er langt langt større anerkendelse og accept af registrerede par gifte par

det synes jeg vi skal være glade for

jo det man somme tider kan løbe ind i her i folketinget

at vi flytter os således at vi nu når det her lovforslag er vedtaget rent faktisk har et enigt folketing der står bag at når et barn bliver født

og det synes jeg er godt men i øvrigt støtter vi lovforslaget

tak

skal sikre ligestilling af homoseksuelle par i familielovgivningen og dermed

skal det sørge for at børn med to mødre får samme ret til deres forældre som andre børn

skridt for de børn det er et vigtigt skridt for regnbuefamilierne som man kalder det i danmark

er familielovgivningen i dag indrettet efter nogle gammeldags familieformer

snæversynet idé om hvordan en rigtig familie skal se ud men der findes ikke rigtige eller forkerte familier der findes familier som

det er kernen i det som vi mener lovgivningen skal understøtte nemlig barnets tarv det kommer lovgivningen nu endelig et lille skridt nærmere at afspejle med det her lovforslag en rigtig god familie handler ikke om bestemte køn eller andre gammeldags ideer om ægteskab en god familie handler om kærlighed og omsorg for børnene

rigtig glade for at regeringen har fremsat det her lovforslag det kommer til at sikre at homoseksuelle par får samme retsstilling som heteroseksuelle og vi mener at

har ret til begge deres forældre uanset om de har en far og en mor eller to mødre vi synes det er vigtigt at der kommer en meget klarere retsstilling for de børn danmark har været langt bagud internationalt set og nu er vi endelig ved at komme på niveau

det er desuden et nybrud at regeringen foreslår at regnbuefamilierne nu selv kan aftale hvem der skal have forældreskabet ud over den fødende mor altså at man ikke på forhånd antager at det skal være medmor som indgår i ægteskabet eller den mandlige donor

man lader de tre selv aftale hvilken konstruktion de gerne

det er jo sådan i den virkelige verden

den

består af flere mennesker

lesbisk par der sammen med en mand beslutter sig for at de tre

og give det barn omsorg og kærlighed og hjælpe det på vej i livet sådan er det ude i den virkelige verden og nu kommer vi et lille skridt tættere på at anerkende det også med lovgivning man fristes til at sige at der

hvor lang tid dansk folkeparti kan holde virkeligheden ude af denne folketingssal og det er da kun glædeligt

i enhedslisten håber at regeringen vil være med til at se på det

halv årsreglen det betyder at

skal gå to en halv år før en medmor kan stedbarnsadoptere et fælles barn hvis man for eksempel ikke har været

i forbindelse med donationen sådan vil det også være efter det her lovforslag

det er en regel som vi mener er mystisk

der ændrer vi praksis og tager hensyn til at virkeligheden er at der er to kvinder som har besluttet sig for at have det her barn sammen og derfor skal

ret til begge de to kvinder som forældre

at regeringen vil være med til at se på hvordan vi

ikke falder ind under den lovgivning som vi vedtager nu i dag det er en festdag

regnbuefamilierne rundtomkring i danmark

det er så sjældent at jeg får lov til at rose regeringen

grundlag for regeringen enhedslisten også kan rose regeringen

meget stor del af den som ikke rigtig tilhører virkelighedens verden

begyndte at tale om at nu var man endelig holdt op med at tage hensyn til noget så gammeldags som køn det synes jeg er meget interessant

til det at der skal en mand og en kvinde til

af kønnet på de mennesker der indgår i familien og at jeg tværtimod mener at i den verden vi lever i i dag

det kan jeg høre at herre christian langballe ikke gør på samme måde og så må han jo nyde den verden

afgørende for om man har en god familie eller ej og ja i enhedslisten mener vi at det er gammeldags hvis man påstår at en familie ikke kan være en god familie bare fordi det er to mennesker af samme køn

så kan man godt prøve retligt at begrænse det men det er jo det der er forholdet at

en far til barnet selv om der er to lesbiske der

er medmødre og de retlige forældre er da fuldstændig sikkert og vist der er to

faren laver sin beslutning om og siger det er mit barn jeg vil jeg vil have

mener jeg hvis vi nu tænker på barnets tarv

ret til at kende sit ophav

jeg mener at den her lovgivning

er en særlig kuppel og der

lille kuppel findes der ikke familier i dag uagtet hvordan lovgivningen ser ud som består af to kvinder og måske endda af to kvinder og en mand

derude er det altså virkelighed og

det kommer vi til at afspejle

så ikke også sige at det er fuldstændig rigtigt at der kan komme en kendt donor og fortryde fuldstændig ligesom

kan være ufrugtbare og kan få hjælp til at få et barn bruge en kendt donor

det er en skam det er det

i to kvinder og den lovgivning som der

en kvinde og en mand den risiko

der skal have forældremyndigheden over barnet og det lyder jo fantastisk er fru pernille skipper bekendt med at der ude i virkelighedens verden som hun så fint omtaler findes en masse mennesker der ender med at fortryde rigtig vigtige aftaler de indgår for eksempel fortryder tre og fyrre procent af danskerne den aftale de indgik om

hvordan ser fru pernille skipper på den problemstilling at man jo kan fortryde sådan en aftale med fatale konsekvenser

grænser hvis børn ligefrem skulle dø af at der opstod de her juridiske komplikationer som

fuldstændig rigtigt aftaler fortrydes

et heteroseksuelt ægtepar er barnløst

for en sæddonors hjælp til at få det barn

det er i orden at i hvert fald et heteroseksuelt par får hjælp til at få de børn de gerne vil have og jeg skal da ikke kunne afvise

ude i den virkelige verden som har fortrudt at han donerede sæd

heteroseksuelle vennepar og måske gerne vil være far til det barn

præcis som det bliver hvis dette

vennepar tilfældigvis var homoseksuelle efter at vi har vedtaget den her lovgivning så det ser jeg intet

en gammeldags opfattelse ifølge enhedslisten

vi altså for gammeldags med den gældende lovgivning skal vi til at være tre eller fire i et ægteskab

at kunne gifte os med andre end mennesker

to meget forskellige partier og jeg er godt klar over at i dansk folkeparti

det heteroseksuelle hellige ægteskab rigtig rigtig meget jeg må bare gentage at i enhedslisten fylder barnets tarv rigtig rigtig meget

at lovgivningen er indrettet

vokser op har ret til begge deres forældre har ret til kærlighed fra begge deres forældre har ret til at se deres mormor

vist endda med dansk folkepartis stemmer det er det vigtige for os

er kærlighed og omsorg til barnet

forældre til et barn

for at det ikke var vidtgående nok

jo ikke noget at gøre med at det er det bedste for barnet det er at tage udgangspunkt i de voksnes rettigheder og ikke

udgangspunkt i barnets rettigheder

får magt som de har agt og de på et tidspunkt får presset regeringen

skal være tre juridiske forældre eller fire juridiske forældre eller hvad

går fra hinanden jamen så vil det barn blive kastebold mellem mange forskellige partnere det er jo ikke i barnets interesse

set nogle af de ting som man er ved at lukke op

med det her lovforslag og derfor synes jeg man skal passe lidt på med at sige at sige at de partier

om det her lovforslag er dem der tænker på hvad der er det bedste for barnet

de partier der er imod og

dem der ikke tænker på hvad der er i barnets interesse jeg

også tænker at deres holdning afspejler det der er bedst for barnet og der har dansk folkeparti den holdning at af en eller anden grund

opvæksten fred være med det

ude i den virkelige verden vi har talt om den en del gange

børn som har to mødre og hvis de går fra hinanden

så opstår der en kasteboldsituation

til begge sine mødre i dag og det her handler jo netop om

skulle være i barnets interesse og jeg synes det kunne være rigtig befriende hvis man fra talerstolen kunne få en tilkendegivelse af

handler om de voksnes rettigheder det handler om de voksnes rettigheder og det er jo det

kritiserer det her lovforslag for at det ikke er vidtgående nok og at der

jeg beder bare fru pernille skipper om

at hvis det som enhedslisten har som politik og som i hvert fald dele af det radikale venstre har som politik de vil så

og forsvare deres politik nemlig at der skal være mulighed for at tre eller fire kan være forældre til barnet

i en situation hvor de personer går fra hinanden have dybt negative konsekvenser for barnet

kastebold mellem mange flere forskellige partnere og det er da ikke i barnets

som dansk folkeparti ønsker at gennemføre er hvor man åbenbart skal være gift i en hellig kirke mand og kvinde

om at få nedskrevet nogle regler

to mødre også har ret til begge de to mødre hvis der sker

er jo derfor vi laver forældreansvarslovgivning det er netop for at sikre at børnene har ret til de forældre dem der giver dem kærlighed og omsorg dem som de er knyttet til og så vil vi ikke herinde sætte os til dommer over

de forældre har som børnene nu engang elsker men kun give dem ret til at bevare

ekstremt respektløst når dansk folkepartis ordfører i dag sammenligner det faktum at medmoderen får flere rettigheder og at

boble som omfavner præcis den del af folketingssalen

johanne schmidt nielsen i at hvis man tillader sig at sammenligne

er der åbenbart komme et lidt tykkere lag omkring

fru thyra frank ikke kan være til stede og jeg vil nu

lyder sådan her liberal alliance kan støtte l to hundrede og syv da forslaget anerkender mangfoldigheden i den måde borgerne stifter familie på det er nemlig afgørende for liberal alliance at enhver familie får lov til at etablere den familiekonstruktion som de selv finder bedst forslaget her vil gavne et stort antal børnefamilier der i dag står

alliance finder det dog problematisk at lovforslaget alene vedrører situationer hvor befrugtningen sker under en sundhedspersons ansvar det betyder at alle de familier der benytter en kendt sæddonor fortsat skal være henvist til at gennemføre en stedbarnsadoption og dermed fastholdes i en ustabil situation i to en halv år det er nemlig i praksis den periode forælder adoptant og barn skal have levet sammen i før stedbarnsadoptionen kan finde sted

folketingsgruppe er fritstillet når det gælder det her lovforslag som de

at vi er fritstillet

få hjælp til at blive forældre

finde en der er kendt sæddonor det kan være en i vennekredsen det kan være en anden person som gerne vil donere sæd til dette par

overgiver forældreskabet til den mand som kvinden bor sammen med

det par der er forældre og ikke sæddonoren

at når han underskriver den her erklæring

er at sådan skal det også være hvis det er et par

kvinder det vil sige at hvis det er en anonym sæddonor på fertilitetsklinikken

vi har også mulighed for at en kendt sæddonor kan donere sin sæd til

en sundhedsperson til stede når

fortryde sit samtykke dermed kan de to kvinder så være forældre fra begyndelsen som sagt

min ordførertale præg af at vi er fritstillet i gruppen

støtte det her forslag for jeg synes egentlig det er

har foretaget nogle ændringer i loven om kunstig befrugtning der giver mulighed for at man som et lesbisk par

set sige at selv om jeg er af den overbevisning

kan jeg stadig væk gå ind for det her lovforslag om medmoderskab af hensyn til

mange kommentarer der er faldet i forbindelse med regeringens forslag til lov om ændring af børneloven

medmødre mulighed for at være retlige forældre fra fødslen

jeg noterede mig også at venstre er positiv

betyder at man ender med at stemme for må vi jo vente og se i spænding men vi andre har i hvert fald allerede sikret flertallet så derfor kan vi

jeg synes ikke det har været særlig sagligt men jeg vil gerne

den debat der har været

vi med det her lovforslag har fundet den rigtige balance vi har fundet den rigtige balance for

kommer til verden som har

denne lesbiske mor kan jo være enlig eller have en ægtefælle

det sikrer barnet det synes jeg er rigtig fornuftigt omvendt har vi også taget den

og så vil det være den kvinde der bliver gravid der vil være mor og den mand der afgiver sæden

man aftaler noget andet når vi

være i spil som eventuel kendt donor naturligvis

og det må så være op til de to kvinder at afgøre om de ønsker

som dermed automatisk

donoransvaret eller om man ønsker en anden konstellation

jeg synes vi har fundet balancen og det glæder mig utrolig meget at der er flertal for det her lovforslag enhedslisten har

for opbakningen så vil jeg sige at fru pernille skipper nævnte at

det der blev sagt på klinik

det var jo en af de ændringer vi lavede for det

i hvert fald nu en mulighed som kvinderne kan vælge det vil sige

være den vej man skal gå hvis man ikke anvender det her nye lovsæt som vi stiller i udsigt

nu giver vi muligheden for at de voksne kan vælge den her løsning

styr på tingene med det samme

er de andre regler de andre regler om stedbørnsadoption handler ikke primært om homoseksuelle forældre det er nogle generelle regler det vil sige

jeg vil gerne sige at det ikke er noget der kræver lovændring det er mere en praksisændring og ankestyrelsen kigger på det

tale om at der i de her tilfælde vil være en anden situation end hvis der var et helt generelt familieskifte

opbakningen jeg gjorde det efter vi havde lavet ændringen sådan at homoseksuelle kan indgå ægteskab

folketingets partier at jeg ville indkalde til brede forhandlinger og at alle ville få mulighed for at være med når vi skulle debattere omkring bordet

jeg har fået overbevist nogle jeg har ikke fået overbevist alle men jeg vil trods alt gerne sige tak for

hvad mener ministeren så er fase tre og fase fire i det her projekt

utrolig stor forskel på hvordan vi betragter familiepolitikken hvis jeg kigger fra min stol som socialminister og til hvordan dansk folkeparti og fru mette hjermind dencker

de bliver 18 findes der mennesker hvis livsfælle er af samme køn findes der folk der lever alene med deres børn findes der børn der aldrig har mødt deres far fordi de er skabt ved insemination findes der børn der lever sammen med flere voksne svaret på alle spørgsmål er ja det findes i dagens danmark er det naturligt nej uanset hvor anerkendt udbredt og normalt det bliver vil det aldrig være naturligt at leve på

mener vi i dansk folkeparti også at

til en far og en mor og det skyldes jo bla

energier vi skal være i maskuline situationer når vi skal forhandle vi

for både maskuline og feminine input lige fra starten af og det er det vi

i øvrigt generelt rigtig rigtig ærgerligt for de børn som for det første fra starten af vokser op

spejle sig i det er jo noget der kan få store konsekvenser for børn

de børn der vokser op hos en enlig mor

selv vokset op hos en enlig mor en fremragende enlig mor vil jeg gerne

jeg synes egentlig at vi skal passe på med at stå og pådutte alle mulige andre mennesker hvordan vi betragter deres familier og de værdier der ligger i dem det må jeg være helt ærlig at sige jeg tror at mange homoseksuelle par

de nødt til at sørge for at barnet også kan se nogle forældre som har et andet køn end det de selv har men jeg har da ingen viden om at det ikke finder sted eller at børn der vokser op i homoseksuelle familier ikke

mødt med præcis de værdier eller de mennesker der kan hjælpe dem til at blive hele og fornuftige mennesker

har i dag ytret mange mærkelige holdninger det mærkeligste var dog spørgsmålet om hvad det næste bliver spørgsmålet fra fru mette hjermind dencker lød hvad bliver det næste skal man til at kunne gifte sig med dyr

og jeg begynder med at give ordet til social og integrationsministeren

beregninger af de positive og negative sider af indvandringen beslutningsforslaget hviler på den præmis at vi ikke kender omkostningerne ved indvandringen men den præmis er grundlæggende forkert vi har allerede betydelig viden om de økonomiske konsekvenser af indvandringen og vi ved at en utilstrækkelig integration påvirker vores samfundsøkonomi negativt

vores fokus er rettet mod at løse integrationsproblemerne vi har adskillige gange haft lejlighed til at diskutere det spørgsmål som dansk folkeparti nu også rejser

beslutningsforslag min holdning er den samme som jeg har redegjort for tidligere senest på et samråd i folketingets

de mange analyser og beregninger der er lavet på området vi har altså grundlæggende den viden vi har brug for

vi ved også at det gør en forskel hvilken type indvandring der er tale om indvandrere fra mere udviklede lande

samlet set et positivt økonomisk bidrag til den offentlige økonomi mens indvandrere fra mindre udviklede lande har givet et negativt økonomisk bidrag

at den manglende integration af indvandrere og efterkommere fra såkaldt mindre udviklede lande medførte offentlige nettoudgifter for knap seksten milliard kroner i to tusind og ti vi ved altså allerede at den manglende integration koster samfundet penge en stor del af nettoudgiften på de seksten milliard kroner består af udgifter til de unge generationer det koster samfundet penge at sende børn og unge i daginstitution i skole og på fritidshjem og fordi syv ud af ti efterkommere er

hvilke indvandrere der er tale om og i hvilket omfang vi lykkes med at integrere dem herunder særlig

på det danske arbejdsmarked det behøver vi

det jo netop af en af de analyser dansk folkeparti fremhæver i begrundelsen for sit forslag nemlig den fra nationalbanken i to tusind og otte

år fremlagde regeringen sine visioner og mål for den fremtidige integrationsindsats kernen

at vi skal arbejde mere systematisk med integrationsopgaven ved at gøre brug af

vi skal blive bedre til at løse integrationsopgaven som en integreret del af de samfundsmæssige opgaver vi i øvrigt skal løse ikke som løsrevne kortvarige projekter

at det generelle løft vi giver folkeskolen skal være med til at styrke de nydanske børns skoleresultater

det generelle løft af integrationen skal hvor det er nødvendigt suppleres med målrettede indsatser for grupper med særlige behov regeringen er ambitiøs i forhold til denne dagsorden

fremme integrationen og der er flere konkrete initiativer på vej

for to tusind og tretten er der således afsat midler til at styrke modtageindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte på den baggrund har

et lovforslag som dels skal sikre en helbredsmæssig afklaring af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

skal tage højde for hele familiens situation og sikre en tidlig helhedsorienteret og koordineret indsats ved modtagelsen af de nyankomne

at vi med de her værktøjer får en bredere integrationsindsats

forebygge nogle af de væsentlige integrationsproblemer vi ser i dag problemer med at familier og isolerer sig og marginaliseres

lykkes

et nationalt integrationsbarometer integrationsbarometeret opstiller ni mål for blandt andet beskæftigelse uddannelse og danskkundskaber vi lader os måle på om integrationen forbedres det er det der er vores fokus det vil nemlig være afgørende ikke bare for den enkelte men også for samfundsøkonomien som vi jo er mindst lige så optaget af som dansk folkeparti integrationsbarometeret kommende benchmarkinganalyser af kommunernes integrationsindsats og andre gode

kan bidrage til at flytte integrationsindsatsen det ved vi at nye beregninger af de økonomiske konsekvenser ikke kan det er jo sagen i en nøddeskal

det også billigere og at vi også kommer til at tjene nogle penge på indvandringen bliver sikkert også argumentationen på et eller andet tidspunkt men det jeg bare ikke forstår

at det hele bliver så meget bedre at vi så ikke må få lov til at

og se om det også bliver bedre

om vi rent faktisk ender med at få en indvandring som er en overskudsforretning for danmark

tillid til sin egen politik burde man jo også have en interesse i løbende at lave beregninger på hvad

den tidligere regering og dansk folkeparti havde aftalt var at man skulle lave de her beregninger de er kommet og det er jo dem som vi lægger til grund vi har den her viden

del af den tidligere regerings aftale med dansk folkeparti

hvad udgifterne ville have været hvis man ikke havde ændret udlændingereglerne tilbage

beslutningsforslag at det er præcis på den måde man vil gøre det der står bare at de partier der stemmer for skal diskutere præcis hvad der skal indgå i det der skal beregnes men vi ved

hvad indvandringen ville have kostet hvis ikke man i sin tid havde ændret udlændingereglerne for mig at se er det spild af gode kræfter jeg vil hellere at vi bruger vores ressourcer på at løse udfordringerne

og regne ud hvad ting ville have kostet hvis ikke man havde grebet ind en eller anden gang når det så drejer sig om økonomien

det bliver et langt og sejt træk for de mange års forsømmelser der er på integrationsområdet kommer det til at tage tid

at hvis det bliver vedtaget skal man indkalde til politiske drøftelser med det formål

den tidligere regering gjorde tingene på før

er hensigtsmæssig så kan man jo aftale sig frem til en ny måde at gøre tingene på men det afviser ministeren jo fuldstændig og dermed siger ministeren også

må vide hvad der sker på området

indvandringen påfører det danske samfund

tillade mig at henvise til nogle tal der kom frem i weekenden

det fremgik at hver gang en indvandrer fra et ikkevestligt land kommer til norge koster det den norske regering

til danmarks statistik og så står der også i artiklen som er fra bt

to tusind og tolv og at det betyder en nettoudgift på tre og tres 63 milliard

være lidt obs på hvilke udgifter indvandringen også påfører det danske samfund

flere forskellige økonomiske betragtninger og analyser

ikke afvise men jeg kan ikke støtte op om og den måde man gerne

og der hører så den forklaring med at det tal er så ekstraordinært stort fordi syv ud af ti i den her gruppe er under atten år

de går i børnehave de går i skole de går i fritidshjem og de betaler ikke skat

ja det gør vi da ved at få dem til at lykkes ved at få dem til at få noget ud af at gå i skole ved at få dem til at

en uddannelse ved at sørge for at der er praktikpladser og dem på arbejdsmarkedet

når nu der er blevet lempet i den grad som der er fra regeringens side på indvandrerområdet

afgørende at man følger det sådan at man kan se hvad det rent faktisk medfører også økonomisk jeg

med hensyn til tallene på integrationsområdet eller med hensyn til økonomien i det og der vil jeg så bare sige jeg mener simpelt hen at de danske skatteborgere

social og integrationsministeren ikke vil være med til en løbende afdækning af hvad det her betyder

er også opgjort i de analyser og beregninger der er lagt frem

lempet udlændingereglerne nu skal jeg for lige at slå det fast starte med at sige at det jo er justitsministeren der har ressortansvaret for udlændingereglerne og

meget glimrende for reglerne selv

gerne alligevel sige nogle få ting jeg synes at vi som land er forpligtet til at tage imod vores del af verdens flygtninge der er mennesker derude der har brug for at der er folk der vil tage imod

for at tilbyde et nyt hjemland til mennesker der bliver

et asylsystem og det bakker jeg og regeringen varmt op om den del af vores

familiesammenføring og vil den stigning så fortsætte

antallet af asylansøgere

været stigende siden to tusind og seks med en enkelt undtagelse som var to tusind og elleve så det er altså ikke nogen ny tendens at

men det er i øvrigt meget mere interessant at se på hvor mange der får asyl end hvor mange der søger asyl der blev givet i alt to tusind fem hundrede og fem og firs opholdstilladelser på asylområdet

hvilket er tre hundrede og seks og tredive flere end i

for så vidt angår familiesammenføring blev der i og tolv givet i alt tre tusind

hundrede og tre og halvfjerds tilladelser hvilket er på omtrent samme niveau som i

og markant lavere end det var i perioden

kommer til at påføre os

til den her norske undersøgelse

at at velfærdssystemet bliver sat over over for en udfordring og et pres

danmarks skyld og for at man ved

man betaler til i skat laves en løbende afdækning af hvor chokerende tal vi måske vil få i fremtiden når resultatet af regeringens

langt sejt træk fordi efterslæbet på integrationsindsatsen er meget meget stort syv ud af ti af

også fordi vi har en social arv der også gør sig gældende i den her befolkningsgruppe hvor vi har flere på førtidspension flere på kontanthjælp og

problemer med at få folk fastholdt i uddannelse og arbejde

det er jo der de mennesker er og det er der vi skal sørge for at løfte og tage ansvar

en ualmindelig fantastisk dag

ude på ridebanen hvor mennesker som er blevet tilbudt statsborgerskab var inviteret til fest hvor de kom og hvor de sagde tak

fra regeringens side ser vi ikke noget som helst fremmed eller farligt ved at mennesker som er kommet hertil og som har kæmpet hårdt for at opnå statsborgerskab også får det vi har strenge regler for at få lov at blive danske statsborgere og jeg synes at når folk lever op til dem

den tidligere vk regering og bagefter sige nu skal vi jo ikke grave grøfter det er da imponerende at man i en og samme sætning er i stand til at gøre det

den tidligere vk regering intet gjorde i forhold til integrationsindsatsen regeringen dengang havde rent faktisk en integrationsplan og er det ikke korrekt ministeren at mens v og k havde regeringsmagten

få lov at komme ind og være med det gælder sådan set uanset hvilken baggrund man har

men desværre så vi også at det var nogle af dem der var de første som måtte forlade arbejdsmarkedet igen da krisen ramte det vidner jo om de udfordringer som vi har der er tale om en gruppe som er særlig sårbar

i måske fordi de ikke har de nødvendige kvalifikationer derfor er den her regerings fokus at få løftet uddannelsesniveauet og kvalifikationerne også for dem der har haft svært ved at få en uddannelse til at

mener at den tidligere regering gjorde det særlig godt det mener jeg så i øvrigt måske heller ikke man gjorde for tyve år siden da der var en anderledes regering jeg mener dybest set at vi ikke har håndteret integrationsudfordringen særlig hensigtsmæssigt igennem rigtig mange år så det er bestemt ikke for at grave grøfter jeg påtager mig også gerne min del

er opgangstider eller ej tværtimod måske endda nemlig at der var en historisk stor andel af udlændinge

under den borgerlige regering historisk aldrig set så stor

som gik ind og tog sig en uddannelse

så meget at gøre med om der er økonomiske opgangstider tværtimod

så er det fristende at tage arbejde i stedet for at tage en uddannelse så er det ikke også korrekt at der havde vi et historisk højt antal som rent faktisk tog en uddannelse

forskel også inden for indvandrergrupper folk kommer fra forskellige steder de har forskellige kulturelle baggrunde forskellige værdier og forskellige normer med sig

jeg sige at en af de store udfordringer som vi har

om de unge mænd vi har nogle kvinder som er rigtig gode unge piger der

dygtige som er med og som bliver uddannet langt bedre

og hatten af for det men vi har altså et efterslæb når det drejer sig om de unge drenge jeg har den holdning til det at vi skal identificere alle de efterslæb og alle de udfordringer der er

at finde løsninger til dem det skal vi finde i folkeskolereformen

vi finde i de reformer vi laver af ungdomsuddannelserne og det skal vi gøre når vi taler om hvordan vi inddrager forældre og får forældre med i den dialog der er om hvordan de påtager sig forældreansvaret

det var nogle af de første der forlod arbejdsmarkedet igen

mange indvandrere holdt fast i arbejdet relativt lang tid

indvandrerne i høj grad var

kom flere indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i beskæftigelse det skyldtes i høj grad de gode økonomiske konjunkturer fra to tusind og otte til

tolv hvor danmarks statistiks nyeste tal stammer fra

heldigvis steget lidt igen beskæftigelsesfrekvensen blandt nydanskere er dog fortsat betydelig lavere end blandt etniske danskere jeg ved ikke om man

kan redegøre for at det ikke var nogle af de første der mistede arbejdet som jeg sagde er det

set lidt ligegyldigt hvilken baggrund man har nogle af dem som mistede arbejdet først var nogle af dem som

så til fru inger støjbergs spørgsmål

en særlig gruppe sige at jo det er det de udmærker sig blandt andet positivt ved at være ekstremt gode til at skabe selvstændige forretninger der er et enormt netværk blandt mennesker som har minoritetsbaggrund og

er også en stærk gruppering af kvindelige selvstændige noget som

vi i øvrigt har lidt sværere ved at få sparket i gang

der skal afdække de økonomiske konsekvenser der er forbundet med indvandringen

de negative konsekvenser af indvandringen til danmark desuden pålægges regeringen at indkalde til politisk drøftelse af hvilke sider af indvandringen der ønskes afdækket

er venstre positivt stemt over for beslutningsforslaget fordi

op til at regeringen fortsætter det arbejde som vi selv satte

sammen med dansk folkeparti en udredning af indvandringens økonomiske konsekvenser i

venstre støtter at det arbejde der blev sat

dansk folkeparti ønsker nogle yderligere beregninger end dem der allerede var på tegnebrættet så synes vi i venstre at det lyder som en god idé at gøre det til

satte vk regeringen sammen med dansk folkeparti gang

udredningsarbejde i to tusind og ti resultatet kom i form af en delrapport i april to tusind og elleve udregningen viste bla

at ændringerne af udlændingeloven og indførelsen af starthjælpen i to tusind og to havde styrket de offentlige finanser med fem milliard kroner årligt

sammenligning med hvis vi havde fortsat den slappe udlændingepolitik som nyrupregeringen førte delrapporten

kom desuden med anbefalinger til nye analyser disse anbefalinger har den nuværende regering valgt

har social og integrationsministeren udtalt at hun ikke finder det særlig vigtigt eller relevant det forstår jeg ganske enkelt ikke jeg synes at det er særdeles relevant at sikre at

grundlag at træffe beslutninger ud fra men jeg forstår sådan set godt hvis jeg skal være helt ærlig at social og integrationsministeren ikke er interesseret i

få kortlagt konsekvenserne af regeringens politik på udlændingeområdet

hvis jeg havde været medlem af den regering der sidder nu hvor udgifterne på udlændingeområdet jo bare stiger og stiger fordi regeringen hele tiden lemper

betydet en ekstraregning på to hundrede og seks million kroner i to tusind og tolv stigende til to hundrede og halvtreds million kroner i to tusind og femten dertil kommer regeringens lempelser på familiesammenføringsområdet

mange flere familiesammenførte og en ekstraregning på omkring to hundrede million kroner

omkostning på to hundrede og tyve million kroner

så løber det alligevel op i en merudgift på syv hundrede million kroner i venstre mener vi at det er en forkert prioritering når riget fattes

er det jo at en løsagtig udlændingepolitik som den her direkte mindsker integrationen i danmark det er derfor uhyre relevant at få belyst de økonomiske konsekvenser når regeringen på den her måde

udlændingepolitikken men også ødsler med pengene

hvis regeringen skulle indkalde til

hornbech imod at man begynder at gøre bestemte udvalgte grupper op i penge venstre valgte alligevel at gå med på det her forslag i

den grund at jeg

hele sandheden frem om det fru birthe

rønn hornbech i sin tid sagde men jeg vil gerne sige man kan selvfølgelig bare vælge at gøre som den nuværende regering

for de øgede udgifter der er men endnu værre lukke øjnene

mindskede integration som vi jo netop kommer til at opleve med for eksempel fjernelsen af starthjælpen

jeg vil bare advare imod den løsagtige udlændingepolitik som den nuværende regering har sat på dagsordenen

at på dette område har venstre foretaget en kovending en holdningsmæssig kovending

når det kommer til om man kan gøre mennesker op i penge på den måde som fru birthe rønn hornbech

bruge skatteydernes penge på den bedst mulige måde man kan som bekendt ikke

pengene to gange

at lave excelarkberegninger

citater fra en

fru trine bramsen gør sig sådan set

set meget glad for at jeg valgte ikke at svare på fru trine bramsens

spørgsmål det var med fuldt overlæg og jeg synes bare

meget meget mærkværdig måde at føre politik på at man lukker øjnene for fakta men det er åbenbart det regeringen ønsker

ærgerligt for integrationen men det

har tal på hvad omkostningerne forbundet med indvandringen er

har problemer med integrationen i danmark

at løfte udfordringerne med integration

af borgere med anden etnisk baggrund

ordentligt integreret som ikke går på arbejde som ikke bidrager til at holde fællesskabet kørende

er mere optaget af at bruge ressourcerne

det er vi langt mere optaget af

nye excelarkanalyser

bruge flere penge på akademiske analyser end på de danske borgere det strider nemlig fuldstændig imod

for enkelte menneske og for samfundsøkonomien

aktiv arbejdsmarkedspolitik hvor vi både stiller krav til

udbyder den nødvendige støtte til de her mennesker

afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen vi har styrket indsatsen for ordblinde

med fokus på at styrke brobygningen fra kontanthjælp til uddannelse samtidig

og blandt andet gennemført

det er bare for at nævne nogle enkelte af de mange punkter hvor vi har forbedret integrationsindsatsen

næste vel at vi skal lave årlige beregninger på hvad en handicappet koster samfundet

ikkeuddannede forældre koster om jyder koster mere

regering ikke formåede at løfte opgaven med integrationen jeg vil derfor lige spørge om fru trine bramsen slet ikke hørte

det er den gruppe mennesker vi nu skal bruge ressourcerne på at få

i uddannelse og et historisk højt antal

var i beskæftigelse med en målrettet integrationsindsats

under uddannelse eller i arbejde historisk høj bør man ikke kippe lidt med flaget i den sammenhæng

lægge valgkampsretorikken væk der bliver ikke valg før om to en halv år

indvandrergrupper der ikke er en del af fællesskabet men står uden for

problem jeg mener vi skal tage seriøst

godt være at det bare er mig trine bramsen sagde ligesom ministeren i øvrigt også sagde

men hvis fru trine bramsen har læst den rapport som

de beregninger så ved fru trine bramsen jo også at embedsmandsrapporten faktisk siger

fuldt overblik over de samlede udgifter og derfor anbefaler man at man har løbende beregninger at man regner videre så jeg forstår

regne videre på hvad det koster hvad er argumentet for at vi vidste hvad det kostede i to tusind og ti

hvad det koster i to tusind og elleve i

lave økonomiske analyser

de udgifter der er forbundet med indvandring altså jeg tror nok at hvis man

betaler i bidrag til eu hvad vi bruger på ulandsbistand hvad vi bruger på

su osv på kontanthjælp

at udgiften til hvad det vil koste at beregne udgiften er forholdsvis lille hvis man sammenligner det med de andre områder

så får vi mindre råd til velfærd eller alt muligt andet

trine bramsen altså lidt længere ud på landet med

jeg tror at grunden til at fru trine bramsen og regeringen ikke ønsker at vi laver de her beregninger

folk ikke må vide noget de økonomiske konsekvenser af den udlændingepolitik som regeringen fører

vi har nogle indvandrergrupper som er forbundet med store omkostninger for vores samfund

at der er nogen der kræver en ekstra indsats hvis de skal have en uddannelse hvis de skal med ind på arbejdsmarkedet

kroner på disse indsatser i stedet for på at frembringe ny viden

fuldstændig uklart for mig hvad det er for en ny viden som vi

som herre martin henriksen og dansk folkeparti mener vi skal have ud af en embedsmandsgruppe og nye analyser

fordi de er bange for at tage ansvar for den politik og

blandt andet på starthjælp og

i to tusind og ti sagde at der ikke

en akademisk syssel at beskrive hvad indvandringen koster er

akademisk syssel næh det er det ikke det er at man kortlægger

for eksempel fremgår af

stille spørgsmålet hvad koster indvandringen

det vi må kunne regne med på sigt er jo at hvis tallene begynder at nærme sig det

så er det en møllesten om

det vi så bare spørger om er kunne man ikke

af statens kroner vokser det

uendelige midler i statskassen og til at prioritere de midler

det manglede bare at danskerne fik at vide

egentlig er det koster helt grundlæggende udregnet i tal sådan at vi har et overblik over

jeg kan egentlig bare se én grund til at socialdemokraterne vægrer sig

at man har lempet lempet og lempet og

at falde tilbage i den position

var før to tusind og et

hen det der er sagen og socialdemokraterne har om noget parti et problem fordi man gik ud og sagde at der

hvis vi skal lave nye udregninger ellers giver det

rundt med skræmmekampagner

ikke gav mening men

asylansøgere fra rigtig mange lande

er det jo klart at man som asylansøger søger til danmark

jo på grund af regeringens ændrede

reglerne for at opnå asyl i danmark

at både venstre og dansk folkeparti gerne vil udstille stigningen

i asylansøgere som noget der er socialdemokraternes eller regeringens skyld

at der har været en stigning i danmark siden to tusind og seks

således at antallet af flygtninge i hele verden lige nu er på sit allerhøjeste det skyldes

nu netop ikke har ændret et komma i reglerne for at opnå asyl i danmark

må forholde sig fuldstændig ligesom det gjorde for to år siden da vi lavede de sidste udregninger så

til danmark det er jo ikke på grund af krig og ufred

somaliere til danmark og det er fra et land hvor der er blevet mere fredeligt og mere roligt end der har været tidligere

på grund af de ændrede regler på asylområdet som regeringen jo selv siger koster to hundrede og tyve million kr altså det at man kan få lov til at bo uden for

til asylansøgere det er regeringens eget tal hvis vi tager familiesammenføringsområdet

og halvtreds million kroner i to tusind og femten altså

tid hvor en løsagtig udlændingepolitik betyder

ingen grund til at igangsætte nye beregninger jeg synes det er nogle sjove beskyldninger der kommer for skulle man følge venstres ordførers logik jamen så skulle det jo også være en løsagtig udlændingepolitik der var skyld i en hundrede procents stigning inden for få år

siden to tusind og seks hvor det var venstre selv

lave skræmmebilleder prøve at udstille den her regering som uansvarlig i

pege på alle de rigtig gode integrationsinitiativer

som jeg vil læse op men jeg står selvfølgelig til rådighed for

ønsker med sit beslutningsforslag at pålægge regeringen at lave løbende beregninger af de positive og negative sider af

mener vi dog fra radikal side er meningsløs

der er

den viden der er behov for angående indvandringens omkostninger

indvandringen fra mere udviklede lande giver et positivt positivt bidrag til det danske samfund mens indvandringen fra mindre udviklede lande bidrager økonomisk negativt til det danske samfund

at mange af de udgifter går til indvandrere og efterkommere i uddannelsessystemet det vil sige børn

for eksempel i forhold til at få indvandrere ind på arbejdsmarkedet

ikke at drive forretning men netop at hjælpe og det koster penge at tage et sådant internationalt og menneskeligt ansvar

ligesom vi kan generelt set derfor ønsker regeringen at styrke integrationen så flere nye danskere kan bidrage mere til samfundsøkonomien

gøre mere og bedre brug af den viden vi har om det man ved virker på integrationsområdet

så det ikke bliver et isoleret område for sig selv

at betyde enormt meget for den videre integration

eksempel lavet individuelle integrationsplaner for alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte hvor de berørte indgår i en konkret

hvor vellykket integrationen er blandt andet i forhold til uddannelse og beskæftigelse vi vil måles på om integrationen styrkes og det er vores fokus jeg og det er så

udgiftsregnestykket på førtidspensionsområdet og udgiftsregnestykket på

kan vi ikke finde en fornuftig årsag til

vi enige med venstres fru birthe rønn hornbech som da vko vedtog at lave regnestykket dengang kæmpede en kamp for at man skulle

netop med en advarsel om og jeg citerer at man begynder at gøre bestemte udvalgte grupper op i

måde relevant i forhold til at forbedre integrationen

og det vil ikke gavne nogen slet ikke integrationen at lave et

altså det radikale venstre og mig på vegne af

talerstolen må man altså selv stå inde for tak til ordføreren der er ingen korte bemærkninger vi går videre til sfs ordfører

som hedder sanne rubinke et

jeg taler i dag for vores integrationsordfører fru karina lorentzen dehnhardt som desværre ikke kunne være her

vi meget optagede af at få integrationen til at lykkes

til gengæld mindre optagede af at lave nye opgørelser af omkostningerne forbundet med indvandringen der er allerede gennemført en række undersøgelser som belyser hvad indvandringen koster derfor har vi allerede en betydelig viden på området og vi deler derfor ikke dansk folkepartis ønske

opgørelse af økonomiske konsekvenser af indvandringen vi er i regeringen langt mere fokuserede på at få en bedre integration og få flere ud på arbejdsmarkedet vi ved at det at få et job virker i forhold til en god integration til gavn for både den enkelte og samfundet som helhed vi skal selvfølgelig sikre at mennesker der kommer til det danske samfund bidrager bedst muligt til fællesskabet men kræfterne er langt bedre brugt

nye beregninger af omkostningerne forbundet med indvandringen vil

som bekendt ikke i sig selv gøre noget for en mere vellykket integration vi har sat en række tiltag i værk som vil forbedre integrationen vi har eksempelvis afskaffet fattigdomsydelserne og med ungepakken blandt andet hjulpet unge med indvandrerbaggrund bedre på vej med at få en uddannelse og dermed på længere sigt en plads på det danske arbejdsmarked og en god position i det danske samfund regeringen har offentliggjort et nationalt integrationsbarometer hvor vi løbende kan vurdere integrationsindsatsen og på den baggrund følge op både lokalt og nationalt her vil det være muligt at se hvordan de mange tiltag rent faktisk virker vi har i sf en stærk målsætning om at sikre en vellykket integration til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet og samfundsøkonomien som helhed vi kan som nævnt ikke se hvordan nye bureaukratiske opgørelser og beregninger kan bidrage positivt til den målsætning

findes der allerede undersøgelser på det her område

har vi i enhedslisten svært ved at se hvad beregningerne skal bruges til

ikke nogen tvivl om at der er udgifter forbundet med at modtage flygtninge flygtninge er ofte mennesker der har oplevet krig

det betyder naturligvis at de vil have behov for behandling ligesom de som oftest har behov for sprogundervisning før de kan indgå på det danske arbejdsmarked

at hjælpe flygtninge betyder det at vi skal droppe at påtage os et ansvar for en del af verdens flygtninge nej vi er et af verdens rigeste lande

krigsførende nation og vi skal naturligvis påtage os et ansvar for en del af verdens flygtninge også selv om det koster penge

også muligt at det koster det danske samfund penge at danske borgere kan få lov til at gifte sig med en mand eller kvinde fra udlandet for derefter

udgifter til sprogundervisning betyder det at vi skal forhindre danske borgere i at finde kærester i andre lande nej forhåbentlig ikke

ikke se hvad den viden dansk folkepartis undersøgelse skal frembringe kan bruges til og derudover findes der jo allerede undersøgelser på området gad vide hvad dansk folkeparti vil undersøge ud over dette skal det også beregnes hvad slitage på veje og fortove

slitage på sæderne i bussen og i toget koster hvad med den udstødning der kommer fra de biler som indvandrerne kører i

ja kun fantasien sætter grænser når dansk folkeparti

beslutningsforslaget der pålægger regeringen at foretage beregninger af indvandringens både positive og negative konsekvenser for danmark faktisk er det sådan at liberal alliance allerede i januar måned spurgte til hvornår en analyse af nettoudgifterne ved indvandring kunne forventes så derfor er det her jo

set bare et forslag der lægger op til det her blev vi

bruge ressourcerne på økonomiske analyser hellere ville prioritere en forbedret integration her og nu det naturlige følgespørgsmål er selvfølgelig hvorfor udelukker det ene det andet i liberal alliance har vi jo den holdning at det er godt med viden at man skal finde ud af

professor i økonomi har på et tidspunkt beregnet

danskerne i gennemsnit koster en million kroner hver og

og det viser jo egentlig mest af alt at der er noget galt med den danske samfundsmodel fordi vi har en samfundsmodel der dybest set ikke hænger sammen mennesker kommer til at

liberal alliance ønsker at der skal føres en helt anden udlændingepolitik end den der har været ført i de seneste mange årtier

det skal være sådan at udlændinge der vil komme til danmark og kan bidrage skal være mere end velkomne men folk der kommer

for at få del i velfærdsordninger eller for at begå kriminalitet skal vi sørge for at holde ude så hvis man nu lavede et system hvor man lukkede kasserne

indvandrere men også herboende danskere var en god forretning

handler beslutningsforslaget her jo om spørgsmålet

på forskellige områder men også hvad de samlede

det ved vi jo egentlig godt men det gør vi så ikke alligevel

det vi har af talmateriale er sådan

sporadisk det er på nogle få områder

ikke en egentlig viden om

udgifterne er er vi ved jo egentlig også alle sammen hvad der skal til for at få bragt udgifterne ned men hvor er det vi skal justere henne hvor er det

kan betale sig at gøre en forskel det ved vi egentlig ikke

ikke en samlet platform et samlet udgangspunkt for at vurdere

gøre det bedre både i forhold til de pågældende mennesker

i forhold til økonomien for det er jo ikke ligegyldigt hvad det koster og det er lidt det jeg hører regeringspartiernes ordførere sige

ligegyldigt hvad det koster vi ved godt der er nogle udgifter men vi er lidt ligeglade med hvad

tænk sig hvis vi havde den holdning på alle mulige andre områder i samfundet når vi skulle lave finanslov eller lignende og sagde nå ja

vi sætter bare en eller anden overordnet ramme og så siger vi at inden for den kan man

til at boltre sig selv den der overordnede ramme er der ikke tale om på det her område

det ved vi ikke vi ved ikke hvor meget udgifterne er steget eller hvor meget de er faldet vi ved ikke

har betydet en forbedring af økonomien eller en forringelse af økonomien vi ved heller ikke om de pågældende mennesker har fået noget ud af det eller de ikke

faktisk et af de ministerier hvor det virkelig sejler i forhold til overhovedet at vide hvad det er pengene

går til man starter godhjertet det ene projekt efter det andet

man kaster nogle penge efter det men man glemmer at evaluere

man ved ikke rigtig hvad pengene er gået til man ved ikke om det gav en effekt eller det ikke gav nogen effekt og indimellem når der er en minister der sætter sig for at nu skal der ryddes op at nu vil man have et overblik over det så tager det så lang tid at

at skifte minister i mellemtiden på den måde sejler det bare videre

forudsætningen for at man kan vide om man får noget ud af

penge man bruger er jo som det første og det er så det som beslutningsforslaget lægger op til

udgifterne er derudfra kan man så begynde at vurdere

være rimeligt og relevant at man har det her overblik alt andet er uansvarligt

gik det jo faktisk rigtig rigtig godt vk regeringen sørgede for at lave statistikker på forskellige områder og vi begyndte at få et overblik over hvordan det her

var at vi havde en samlet integrationspolitik som vi arbejdede meget med og for og det betød jo så også at vi nåede et historisk højt antal udlændinge

det det hele drejer sig om er jo at sørge for at vi bruger ressourcerne på en fornuftig måde at vi sørger for at

sørger for at stille krav til de mennesker

den måde motivere dem til at tage en uddannelse eller komme i egentlig beskæftigelse det er jo vejen frem i forhold til en rigtig god integration så på bundlinjen vi støtter beslutningsforslaget her lad os få noget mere viden så ved vi hvad det er vi taler om

koster det den norske regering altså den norske stat

million norske kroner i fremtidige omkostninger omkring

og firehundrede ikkevestlige indvandrere kom til norge i to tusind og tolv og det betyder en nettoudgift på tre og tres milliard norske kroner tre og tres milliard norske kroner den kan vi lige lade stå et øjeblik det synes jeg da er ret voldsomt

også andre partier i folketinget har den opfattelse formålet med at

det her beslutningsforslag er at sikre at både positive og negative økonomiske konsekvenser ved indvandring til danmark afdækkes

danske befolkning bliver oplyst og bevidst om udgifternes størrelse og så politikerne os herinde får et solidt veldokumenteret grundlag at diskutere ud fra og træffe beslutninger på når emnet er danmarks økonomi

i dansk folkeparti indlysende hvordan kan politikere agere økonomisk ansvarligt og træffe de nødvendige beslutninger om danmarks fremtid hvis ikke de er i besiddelse af en nuanceret viden

hvad udgifterne forbundet med indvandring består af og hvordan disse udgifter har udviklet sig over tid jeg synes at det er helt legitimt at kræve oplyst hvordan indvandrere og efterkommere i det danske samfund påvirker udgifterne til for eksempel overførselsindkomster folkeskole daginstitutioner sundhedsvæsen fængselsvæsen retssystem politi integrationsprojekter asylsystem med videre hvis ikke vi kender omkostningerne ved indvandring og det gør vi altså kun i begrænset omfang qua tidligere

styrer politikerne udlændingepolitikken og dansk økonomi i blinde og vi risikerer at udgifterne løber løbsk uden at nogen griber ind i tide og uden at danskerne kender konsekvenserne af den politik som et flertal i folketinget fører og når det kommer

konsekvenserne af den politik som deres politikere deres repræsentanter fører det er muligt at der i dag ikke er tilstrækkelige data til rådighed for at kunne lave sådanne beregninger eller at eksisterende data hidtil ikke er blevet samordnet og systematiseret så sådanne beregninger kan foretages er dette tilfældet må de nødvendige økonomi og statistiksystemer udvikles akkurat som man i øvrigt gør på alle andre områder når fakta om økonomi savnes jeg er sikker på at danske forskningsinstitutioner med glæde vil bidrage med forskning

løfte opgaven hvis man politisk ønsker at løfte den opgave beregninger af denne type kan naturligvis udføres på mange måder og det er vigtigt at lægge sig fast på hvilke aspekter der skal medtages i beregningerne derfor indebærer dette beslutningsforslag også at regeringen skal indkalde til

målet med disse politiske drøftelser er at partierne kan forhandle sig frem til hvilke sider af indvandringen der ønskes afdækket og man kan jo sagtens opstille flere forskellige modeller for det

folketinget åbnede for udenlandsk arbejdskraft fra blandt andet tyrkiet og pakistan i nitten tresserne og nitten halvfjerdserne og siden udlændingeloven blev ændret afgørende i nitten tre og firs og

har mange borgere og politikere diskuteret hvad denne indvandring måtte koste der har også gennem årene været foretaget en del økonomiske analyser der har afdækket dele af de økonomiske konsekvenser ved indvandring men endnu mangler vi de tilbundsgående beregninger der kan give et samlet billede af indvandringens økonomiske

det her beslutningsforslag handler i al sin enkelhed om at vi nu får de beregninger man kan

den rigtige udlændingepolitik eller den forkerte udlændingepolitik men uanset hvilke politiske holdninger man har kunne det da være interessant at finde ud af

udgifter og indtægter det kan jo også

ud indvandring faktisk påfører og danske samfund jeg synes det er ærgerligt at sf og radikale ikke er kommet med deres ordførere det

jeg kvitterer selvfølgelig for at venstre liberal

og konservative støtter forslaget det synes jeg også sender et godt signal om at det her er noget vi kan arbejde videre med såfremt flertallet

at overveje om ikke man kan iværksætte de her beregninger det

beslutningsforslag man kan jo selv få

opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den treogtyvende april to tusind og tretten ordføreren

op på tilhørerpladserne her

bare en lille del af de mennesker som har passet deres arbejde som udsendte på vegne af forskellige regeringer og det store flertal af folketinget hverken jeg eller enhedslisten har noget ansvar for at sende soldaterne ud i krig hverken på balkan i irak eller i afghanistan

vi forsvare dem der i dag lider under at de har passet deres arbejde som udsendte til krig jeg håber at såvel

har nærlæst den absolut største epidemiologiske undersøgelse af hjemvendte soldater det handler om den rapport

for soldaterlegatet sfis rapport er baseret på data fra forsvaret og danmarks statistik og omhandler de cirka seksogtyvetusind soldater som har været udsendt i perioden nitten to og halvfems til to tusind og ni alle kan se af rapporten

en ekstrem belastning at deltage som soldat i en krig mange af de hjemsendte

i dag store psykiske men og efter nogle år bryder mange af den samme og

diagnosen ptsd

i en krig som dem på balkan i irak og i afghanistan

man svært ved at erkende at man har psykiske men vi snakker jo om unge mennesker som havde det godt såvel sundhedsmæssigt

socialt da de tog sted

kommer hjem har mange ændret sig de har svært ved at sove nogle af dem bliver meget aggressive og de får nogle flashback

nogle begynder at drikke

andre former for misbrug først adskillige år efter bryder de sammen desværre

ikke fået anerkendt deres sygdom

en lægefaglig begrundelse for deres ptsd inden for seks måneder derfor vil jeg bede såvel

som betyder at mange af veteranerne

psykiske udfordringer sker der en indledende screening af tilstanden hvis problemstillingen skønnes at have relation til udsendelse tilbydes

en visiterende samtale med en af forsvarets psykologer inden for fjorten dage hvis der konstateres et behandlingsbehov bliver veteranen tilbudt psykologforløb hvis det i forbindelse med visitationssamtalen med en af forsvarets psykologer eller under behandlingsforløbet konstateres at der er behov for psykisk udredning og behandling bliver veteranen henvist til en af tre højt specialiserede enheder i regionspsykiatrien ved mere komplicerede forløb

oprettelsen af et veterancenter og dets videncenter sfi projektet danske hjemvendte soldater som

henviser til muliggør sammen med øvrig ny viden på området en løbende kvalificering af indsatsen for veteranerne veterancentret og centerets videncenter

særlig grad omdrejningspunkt for det forsvaret producerer således også selv ny viden veterancentret offentliggjorde i sidste måned en opfølgningsundersøgelse som peger på en stigning i symptomerne på ptsd hos en gruppe af veteraner to en halv år efter hjemkomsten sammenlignet med udbredelsen af symptomer på ptsd hos samme gruppe syv måneder efter hjemkomsten vi får gennem disse undersøgelser ny og vigtig viden om de psykiske konsekvenser det har for soldaterne når de udsendes det er vigtigt at vi baserer indsatsen for veteranerne på konkret viden

det samme må selvfølgelig også gælde den måde

om et øjeblik der eksisterer som jeg var inde på før allerede en række tiltag i forsvaret som søger at tage højde for nogle af de problemstillinger

sfi projektet danske hjemvendte soldater også peger på det vurderes særlig relevant at nævne tre indsatser den styrkede udvælgelse og uddannelse af soldater der bliver sendt ud i internationale operationer den indsats der ydes før under og efter udsendelse med henblik på at forebygge psykiske skader i hele gruppen af soldater

den indsats der har til formål at forbedre støtten og den tværfaglige behandling af den mindre gruppe af veteraner der viser sig at have særlige behov for specialiseret traume ogeller psykiatrisk behandling samt

indgå jeg er som forsvarsminister rigtig godt tilfreds med at beskæftigelsesministeren tog initiativ

nyeste viden inden for ptsd det var forsvarsforligskredsen også da vi havde forhandlingerne om forsvarsforliget som vi indgik den tredivete november to tusind og tolv partierne bag forliget var enige om at regeringen skal drøfte forholdene for anerkendelse af veteraners ptsd og andre psykiske skader når udredningen af

nyeste viden inde for ptsd foreligger vi var i forsvarsforligskredsen også enige om at behandlingen af veteranernes arbejdsskader såvel fysiske som psykiske skal ske på et oplyst og lægefagligt

for at summere op de danske soldater er udsendt på særlige vilkår forsvaret har som arbejdsgiver et særligt ansvar for at sikre veteranerne før under og efter hjemkomsten fra internationale operationer regeringen og folketinget har ansvaret for at skabe rammerne for veteranindsatsen inden jeg overlader ordet til min kollega beskæftigelsesministeren vil jeg

jeg er glad for at vi har lejlighed til at have den her debat i dag

mit indtryk at alle folketingets partier er villige til at

for de danske veteraner det er derfor også min forventning at vi senere i dag kan blive enige om at lempe kravene til dokumentation for veteraner

vi diskuterer i dag hvad også fremmødet på tilhørerpladserne dokumenterer og illustrerer jeg kan til fulde tilslutte mig det min kollega forsvarsministeren har sagt

vil gerne tilføje at jeg mener det er hævet over enhver tvivl

vi en ufattelig stor forpligtelse til at passe godt på dem når de kommer hjem ligegyldigt hvordan man vender og drejer

har krigen omkostninger den har omkostninger for de mennesker der er i den direkte

også omkostninger for de mange mænd og kvinder der under dansk flag rejser ud for at forbedre levevilkårene for mennesker rundtomkring i verden og i verdens brændpunkter

vi bliver nødt til at være ærlige over for hinanden og sige at der er veteraner i danmark der ikke har fået den hjælp de skulle have vi er enige om i dag at hvad enten der er tale om veteraner der kommer ud af krig her og nu eller det er veteraner der har været i krig tidligere fortjener de hver og en at blive behandlet ordentligt og lige så vigtigt det er at slå fast at mange af vores veteraner kommer hjem og lever et godt liv efter at have været udsendt i krig lige så vigtigt er det også at slå fast at der er veteraner der kommer hjem med dybe ar på krop og på sjæl det er nogle af dem der er til stede i salen i dag det er nogle af dem der har givet deres vidnesbyrd i den offentlige debat og det er nogle af dem der er gået til folketingets partier og har bedt om løsninger på problemer i deres respektive liv jeg vil gerne takke enhedslisten for at

forespørgslen her i dag jeg vil gerne takke enhedslisten for fortgående

en stor opmærksomhed på det her problem men jeg vil egentlig også gerne takke alle folketingets partier for at vi

vedtagelse i dag men også i enighed kan arbejde videre med det her område

problemstillinger der knytter sig til seks månedersreglen og der er to elementer i den diskussion det ene er

sådan at man skal have været til læge inden de seks måneder er gået og have en lægeerklæring eller en anden form for sundhedsfaglig dokumentation for at ens ptsd er startet på det tidspunkt det er det dokumentationskrav vi i dag er enige om at lempe på så langt så godt men det løser jo ikke alle de problemer der er på veteranområdet for der er en anden seks månedersgrænse som også er til diskussion nemlig kan det virkelig passe at symptomer på ptsd altid viser sig inden der er gået seks måneder det kan jeg som politiker som minister ikke tage stilling til for min sundhedsfaglige indsigt går ikke længere end

vide nogenlunde hvordan en influenza ser ud og det skal altid være sådan at når vi træffer beslutninger af politisk karakter

skal vi have et sundhedsfagligt grundlag at stå på

for at afdække om der er ny viden der gør at seks månederskravet kan bortfalde fremadrettet den udredning er færdig i starten af juni

det er aftalt i regi af

og tager en diskussion på baggrund af udredningen hvis udredningen viser at der er grundlag for at ændre seks månederskriteriet vil praksis

ændret med det samme og så vil arbejdsskadestyrelsen kunne tage de sager op som er afvist i dag så vil vi nå længere

er det vigtige i dag

få sagt til hinanden at nu er vi enige om et vedtagelse der handler om at lempe dokumentationskravet i forhold til den lægelige dokumentation

og forsvarsforligskredsen men med folketingets partier og diskuterer om den udredning der er sat i gang

hvad angår de seks måneder kan føre til yderligere forandringer spørgsmålet er så om vi er færdige i juni

eller om ikke veteransagen er kommet for at blive på vores fælles bord for ligegyldigt om vi

kan der stadig væk være veteraner i danmark

lytter jeg mig til at alle folketingets partier og ja der har været et stærkt pres fra mange forskellige partier

løsninger og komme i gang med at løse problemstillingen

er det min klare oplevelse at der er masser af veteraner i danmark der har et godt liv også efter at de er kommet hjem fra krig der er nogle der lever med de skader de har fået

også veteraner i danmark der har svært ved at leve med de skader de har fået

i deres liv det kan have meget store omkostninger for deres børn for deres pårørende og for deres ægtefæller

diskuterer veteranspørgsmålet diskuterer vi ikke kun veteranerne så diskuterer vi også deres børn og deres familier og der er mange mennesker der har fået lov til at betale en i deres liv

for høj pris for for den deltagelse vi har i vores internationale engagement derfor er signalet fra regeringen jo det meget klare

en aktiv udenrigspolitik med hvad dertil hører også på forsvarsområdet det har forsvarsministeren så fint redegjort for både her og i andre sammenhænge men der påhviler alle en forpligtelse til at passe på vores veteraner

er er kedelige følger deraf derfor synes jeg at at

sagen det er vi også fra regeringens side nu tager vi et vigtigt

af at være udsendt af den danske regering og et flertal af det danske folketing til krig jeg bliver nok også nødt til lige

rette beskæftigelsesministeren det er ikke forsvarsforligskredsen men alle partier i folketinget som skal diskutere det i løbet af sommeren jeg er glad for at det er lykkedes at komme igennem med en anerkendelse af veteranernes ptsd det har været en lang og besværlig kamp der

på et samråd den niende december to tusind og elleve nu er kampen næsten slut og jeg vil faktisk dømme

sejr jeg vil godt sige til regeringspartierne at hvis de vil snyde på vægten når den videnskabelige udredning kommer

jeg hundrede procent klar til at tage kampen op igen jeg har snakket en del med

jeg er blevet møgsur og har fået tårer i øjnene

hørt deres historie de er blevet elendigt behandlet af det danske samfund

de kan og tør ikke ta´ et ansvar for de vidste ikke hvad de gik ind til hvem betaler prisen det gør vi som ville andre i verden noget godt i dag sidder jeg ene og skriver dette jeg gjorde en indsats for mit land og blev efter ladt ingen gang jeg kan holde mig ud

ungt raskt menneske får en psykisk sygdom af at være udsendt i krig svaret er et stort nej sfi rapporten om hjemvendte soldater som har været i krig på balkan

afghanistan dokumenterer at blandt de seksogtyvetusind undersøgte

fem hundrede som har fået psykiske men og mere end seks hundrede har fået ptsd det er slemt nok men rapporten siger jo også at dem der får ptsd

de er kommet hjem det er jo klart nok når man kommer hjem får man at vide at det er naturligt at man ikke kan sove

de alvorlige hændelser som man har oplevet i krigen

naturligt at unge mennesker ikke bare går til lægen

mange af dem begynder at drikke og starter et misbrug og flygter fra virkeligheden først flere år senere bryder de endegyldigt sammen

en meget stor del får absolut ingen anerkendelse

deres sygdom arbejdsskadestyrelsen vender tommelfingeren nedad fordi de bygger på en praksis hvor ptsd skal være lægefagligt dokumenteret senest seks måneder efter

det skal vi ændre

til sidst vil jeg godt henvende mig til mine veteranvenner kære venner i har vundet en stor sejr i har vundet muligheden for anerkendelse for hvad i har gjort og anerkendelse for jeres psykiske sygdom ptsd

og for hundrede af jeres kollegaer det har været en lang kamp

fik i overbevist

etableres en ordning for veteraner hvor der ikke stilles krav om at dokumentation for sygdomsdebut vedrørende ptsd i arbejdsskadesager skal ske i form af lægebesøg som udgangspunkt inden for seks måneder ordningen omfatter også tidligere afgjorte sager jeg er enig med jer i at det har taget for lang tid

at vi arbejder ualmindelig langsomt her i folketinget jeg vil også i fremtiden arbejde for både jer og andre som lider

ptsd

jer og ikke mindst vil jeg give jer masser af

forslaget til vedtagelse som er

finder det afgørende at veteraner som har været udsendt af danmark behandles ordentligt folketinget noterer sig at sfi rapporten danske hjemvendte soldater peger på at mange veteraner lider af psykiske problemer herunder får nogle konstateret ptsd flere år efter hjemkomst under arbejdsskadestyrelsens nuværende praksis skal en ptsd ramt veteran dokumentere symptomer på ptsd gennem notat fra en læge som udgangspunkt inden for seks måneder efter hjemkomst for at sygdommen anerkendes som arbejdsskade beskæftigelsesministeren har bestilt en udredning om ptsd området

rapporten indgår i forskernes materiale regeringen vil drøfte forholdene vedrørende veteraners ptsd og andre psykiske skader med folketingets partier inden sommeren to tusind og tretten når udredningen foreligger og forsvarsministeren og beskæftigelsesministeren giver tilsagn om at der etableres en ordning for veteraner hvor der ikke stilles krav om at dokumentation for

seks måneder ordningen omfatter også tidligere afgjorte sager

tak til ordføreren næste ordfører er herre jakob ellemann

og frihed vi sender unge mænd og kvinder ud på farefulde opgaver og vi ved at det er med livet og med førligheden som indsats det er aldrig nemme beslutninger og de er altid genstand for en grundig og kritisk debat sådan som alvoren

tilsiger i de situationer taler vi ofte om at vi som politikere tager ansvar når vi trykker på den grønne knap jo det gør vi men ansvaret ophører ikke her

kommer ikke ud af ingenting de kommer fordi der er nogle der kæmper professionelt loyalt og tappert

at ofre alt for sådan handler vores soldater når de tager ud og kæmper for at sikre disse privilegier for os og for andre der ikke er lige så heldige som os vores soldater

fortjener taknemlighed og respekt også når de vender hjem det skylder vi dem og det skylder vi de pårørende som i mange tilfælde er

der trækker det allertungeste læs både under og efter udsendelsen her skal vi som politikere også tage ansvar vi skal leve op til det omdømme vores soldater giver danmark hos vores allierede vi skal kvittere for den stolthed vi føler over at vi som et lille land er med til at gøre en stor indsats for en mere fredelig verden gennem den indsats vores soldater yder gennem årene er vi i danmark blevet bedre til at håndtere det at være en nation i krig hvor vi i starten følte os frem har vi i dag en formuleret veteranpolitik og dyrekøbte erfaringer har gjort os bedre til at håndtere vore faldne og vore sårede i hvert fald

de psykisk sårede derfor lever danske veteraner med en regel der er ude af trit med virkeligheden og som for mange krigsskadede veteraner betyder at vi som samfund ikke anerkender at de er kommet til skade mens de kæmpede for at sikre vores tryghed og vores frihed forvaltningen af den såkaldte seks månedersregel betyder at de veteraner som af en speciallæge i psykiatri har fået stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion også kendt som ptsd efter deres udsendelse ikke kan få den meget alvorlige og meget belastende sygdom anerkendt som en arbejdsskade medmindre de har opsøgt en læge inden for seks måneder efter de kom hjem det kan vi ikke

skal man lige vænne sig til den hjemlige andedam igen det gælder for langt de fleste og betyder ikke at man er syg

svært at omstille sig til den hverdag som er så vigtig for dem herhjemme men som samtidig forekommer så ligegyldig og fjern når man vender hjem fra en dagligdag præget af store indtryk som krig elendighed fortvivlelse og håb det tager sin tid og tiden går

der er syge for det bliver jo nok bedre og det er sikkert naturligt at man skal vænnes til hjemmelivet igen

og den syge kører længere og længere ud på et sidespor

store konsekvenser for familien arbejdet og det sociale liv det kan føre til misbrug vold isolation og fornedrelse den sidste der ser det er ofte den traumatiserede selv eksemplerne er talrige og skæbnerne er hjerteskærende til disse mennesker der er syge på grund af de sår på sjælen de har pådraget sig mens de kæmpede for vores frihed skal samfundet ikke sige nej desværre du var først hos din læge efter ni måneder så vi anerkender ikke at det er en arbejdsskade det har næppe været meningen at reglen skulle forvaltes på den her måde

det glædeligt at det er et samlet folketing som står bag dagens vedtagelse selv om der skulle nogen overtalelse til for at få regeringspartierne med signalværdien af den her enighed er

ikke til at tage fejl af vi viser i dag vores krigsskadede veteraner

indsats vi anerkender deres sår uanset om de er fysiske eller psykiske og uden hensyn til datoen for deres lægebesøg det er denne anerkendelse som er så vigtig

skal den sårede ikke længere forklare sig for myndigheder familie

sort på hvidt at her er et menneske som blev såret i tjenesten mens han eller hun kæmpede for danmark og for en bedre friere og fredeligere verden derfor vil jeg gerne sige tak til alle de partier som var med til at skabe det nødvendige flertal tak til de to ministre for at regeringen ændrede holdning og for løftet om at vedtagelse vil ske med den hast som er rimelig når et enigt folketing står bag

for at have rejst den her sag i folketingssalen

udtryk for at uanset hvad partierne måtte mene om den politik

skylder vi veteranerne anerkendelse

sendt soldater ud og hver eneste gang vi har sendt soldater ud

alle folketingets partier været stærkt optaget af at sikre soldaternes sikkerhed der hvor de nu

om vi har investeret i hjælpemidler og ting og sager så har vi i hver eneste mission vi

og vi har fået soldater hjem der har mistet

klart at det har vi kigget på i mange mange år uden at have gjort tilstrækkelig meget ved det og tidslommen siger det jo også når vi først får en etableret veteranpolitik omkring to tusind og ti

en masse spørgsmål som ikke er blevet behandlet godt nok vi har sikkert heller ikke været gode nok til

kigge på de soldater vi sendte

forberede dem godt nok på det og vi har heller ikke været gode nok til at tage dem hjem igen

selv om man forsøger at gøre noget godt så kan man altid gøre det bedre og

side lyde en tak til enhedslisten som ikke er med i forsvarsforliget og som har været

historikken er jo helt klar

at vi har haft meget brede flertal for de fleste af de missioner

med hensyn til at få lavet en veteranpolitik har det knebet lidt

og måske noget af det bedste der findes i verden overhovedet fordi man har sammenlignet grupper der har været sendt ud med folk der er blevet herhjemme og set

er sket det er et godt og nyttigt materiale som vi også kan bruge i fremtiden så veteranpolitikken er utrolig vigtig

den handler jo selvfølgelig også om at når forsvaret sender folk ud så skal forsvaret også være med til at sørge for at skabe arbejdspladser sørge for at forholdene er i orden når

kommer hjem men hele det omgivende samfund skal også være med til at sikre at de folk der har været sendt ud også kan få en plads på det danske arbejdsmarked uanset at

sfi rapporten giver et godt billede af de folk der har været sendt ud og hvad

vi står med men ikke desto mindre skulle der jo faktisk en demonstration til for at sætte rigtig

har jeg været klar over at det her var et område hvor vi blev nødt til at gøre noget ekstraordinært men jeg har også noteret mig at soldaterne samlet set siger

ikke ønsker et særligt system til at behandle skadede soldater i i forhold til resten af samfundet hvor man behandler arbejdsskader i arbejdsskadestyrelsen og så videre

set fuldstændig enig i og jeg synes at det ville være forkert at have sådan et parallelt system

man skulle behandle soldaterne i så vi skal altså have en arbejdsskadepolitik der også kan rumme skadede

det er det vi tager hul på i dag i og med at vi siger at

så kommer den videnskabelige udredning som beskæftigelsesministeren har givet tilsagn om således at vi kan få en mere generel drøftelse af

men det siger sig selv at uanset hvad man måtte nå frem til så bliver vi nødt til at håndtere

de første soldater blev sendt af sted derfor har jeg god grund til

de partier og det er jo så resten af folketinget minus enhedslisten der har været med til at lave forsvarsforliget

så jo også det her således at vi allerede der begyndte at sige at det skulle der tages hånd om og så skal enhedslisten ikke have utak fordi de

det er godt nok at i har aftalt det men nu vil vi gerne det her sat på dagsordenen det har vi så fået og vi er alle sammen enedes om

så det håber jeg bliver til gavn og glæde for de soldater som har været sendt ud og som har ar på sjælen men nu

de husker hvad herre bjarne laustsen sagde ude på slotspladsen da der var demonstration her i efteråret

ændre de her regler og at det så afstedkom at regeringen

herre bjarne laustsen

den her beslutning igennem så vi kan få det gode

der er blevet stillet af spørgsmål og samråd og alt muligt

der ser jeg ikke noget særlig borgerligt præg

heller ikke i de år jeg har været

at der skulle gøres noget særligt i forhold til det her problemsæt altså æres den der æres bør og så må og skal det være enhedslisten men i forbindelse med at vi

sfi rapporten og vi har demonstrationen herude gør jeg det at jeg skriver til de to ministre og siger at det her er en sag der skal tages op og vi har siddet sammen også i forsvarsforligsforhandlingerne og forsøgt i drøftelser at vi også har været enige om så jeg forstår ikke

fru lene espersen mener

til vedtagelse uden om regeringen og at det var det

jeg synes det er meget ærgerligt for debatten men meget symptomatisk for herre bjarne laustsen

uden om regeringen så snakker herre bjarne laustsen udenom

forligsteksten skulle det skrives

bjarne laustsen ikke kan huske det men jeg synes det er meget ærgerligt for debatten her i dag

side for at finde en løsning i forhold til veteranerne som fru lene espersen har

kunne skabes et flertal uden om regeringen fordi enhedslisten kom med et forslag jeg noterer bare

det der så var spørgsmålet der blev også holdt et samråd om det var at hvis nogle af de her ting der kom frem krævede lovgivning kunne man så nå at ændre det inden sommerferien og så videre så det væsentligste af det hele

vedtagelse som er tiltrådt

det ville jeg da hellere glæde mig over

i et rasende tonefald

et forligsbrud mener ordføreren stadig væk at denne fjernelse af seks månedersreglen på det her område er forligsbrud i forhold

enige om hvordan vi skulle håndtere sagen om

derfor hvis der laves om på det i

det samme tålmod som som andre og derfor er det da

der ligger jo stadig væk en mellemregning i og vi alle sammen skal mødes og drøfte det generelle spørgsmål

god fremdrift vi får både ordnet noget af

allerede taget skridt til det der ligger fremadrettet også for alle mulige andre erhverv

men nu var det mig der skrev udkastet til den sætning der kom med i forligsteksten så jeg kender den godt jeg kender også godt sondringen imellem de diagnostiske krav

tilsyneladende ikke det forklarede beskæftigelsesministeren på glimrende vis før forstår ordføreren undskyld

som er omtalt i forsvarsforliget og dokumentationskravet som er det vi beslutter

omhandler ikke andet end det som som man blev enig om

vi er fint tilfredse med i socialdemokratiet at man får håndteret den her del af det også at vi på et senere tidspunkt måske får løst den anden del

og det er jo på mange måder en interessant avis

laustsen der står bag hele

og indsatsen for at forbedre vilkårene for veteranerne det er i bund og grund meget mærkeligt at et regeringspartis ordfører på den måde vælger at gå ud og tage æren for noget som et bredt flertal i folketinget har

det samråd vi havde med beskæftigelsesministeren og

i starten af april måned var særlig aktiv i debatten

i samrådet havde han nogen holdninger til det her mig bekendt havde han ingen holdninger og mig bekendt var vi også i

var villige til at imødekomme folketingets partier i

til nordjyske jeg bestemmer ikke hvad der skal stå i nordjyske

godt ønske mig en gang imellem men det gør jeg ikke jeg har forklaret hvordan og hvorledes jeg ser på den sag

så kan jeg sige at det er helt normal praksis at regeringsordførerne ikke er særlig aktive på samrådene og det gælder

vi har ganske dygtige ministre der svarer på de spørgsmål som oppositionen stiller

der jo ingen grund til at sidde og trække møderne ud

sandheden er at ministrene ikke sagde noget som helst under det samråd der fandt sted i starten af april måned så hvordan kan herre bjarne laustsen

ordførertale sagde han jo at han ikke ville lave noget for veteraner som ikke også

veteraner og måske noget andet i efteråret

ophævet seks månedersgrænsen før alle andre eller hvordan skal vi ellers forstå

i den høring var at soldaterne ikke ønskede

soldaternes arbejdsskader men at man ønskede at det kunne basere sig og holdes inden for

andre arbejdsskader dermed

derfor jeg taler om både noget der peger bagud i forhold til det lange tidsforløb vi taler om her og så

mener om ptsd skal der laves noget for veteraner eller skal der laves noget som det dækker alle

fordi jeg tror at det er vigtigt at vi siger til os selv at ptsd jo kan ramme alle mulige mennesker politifolk sygeplejersker socialrådgivere så derfor vil jeg spørge herre bjarne laustsen mener herre

også falckreddere brandmænd der er folk der kommer ud for måske ikke så voldsomme oplevelser heldigvis endda som vores veteraner har været udsat for

for andre grupper og dermed får vi et mere komplekst arbejdsskadesystem i forhold til de udfordringer som vi møder blandt andet fra veteranerne

vedtagelse der blev læst højt af forespørgslens initiativtagere vi mener at dokumentationskravet i form af seks månederskravet er forkert og vi mener at gamle sager for veteraner skal genoptages

til f ni og tyve

jørgen arbo bæhr og herre nikolaj villumsen med med henvisning til sfi rapporten om hjemvendte soldater efterspørger en reaktion fra regeringen i forhold til de ptsd ramte soldater

kommet i klemme på grund af seks månedersreglen

vi meget tilfredse med at vi i dag står med en

og hvor forsvarsministeren og beskæftigelsesministeren giver tilsagn om en ordning der at kravet om lægebesøg og dokumentation for ptsd symptomer inden for seks måneder efter udstationering eller hændelse ophæves der er grund til ros for initiativet til de herrer

til begge de involverede ministre for at samle op på initiativet og selvfølgelig til den brede folketingskreds for at bakke op om initiativet jeg er helt klar over

veteraner eller vedrørende ptsd men vi anser det som et vigtigt skridt på vejen og en reel handling som kan have betydning for dem der handler om mens vi afventer den udredning som beskæftigelsesministeren har sat i gang og som ventes klar ret snart nemlig før sommerferien

at forbedre vilkårene for hjemvendte soldater og jeg må desværre konstatere at jo mere erfaring vi får med soldater i krig jo mere erfaring får vi også med hvilke skader og traumer

sig når de er udsendt i vores og andre menneskers tjeneste sf støtter naturligvis

ni og tyve og jeg har lovet at hilse fra den radikale ordfører

som efter vores opfattelse får rettet op på en helt indlysende urimelighed hvis man er syg og har taget varig skade skal det naturligvis ikke bero på en

jeg skal ikke forlænge debatten yderligere men blot tilslutte mig meget af det der allerede er sagt sådan en dag hvor folketinget tager fat rusker lidt i systemet og sætter en fod i døren

forespørgsel ikke mindst fordi timingen rent faktisk er god som flere ordførere har været inde på har vi jo sfi rapporten om danske hjemvendte soldater og med den har vi faktisk et solidt grundlag for at diskutere vores veteranpolitik specifikt

for de soldater der vender hjem med psykiske problemer jeg vil gerne indlede min tale på vegne af det konservative folkeparti med at citere heine stefansen fra sfi rapporten der skal noget af et mandfolk til at indrømme at man har det psykisk skidt her er vi nemlig ved problemets kerne

farligere missioner vi er gået fra fredsbevarende til fredsskabende missioner så er vores soldater naturligvis også blevet påvirket

men

har det rigtig skidt

ekstra lang tid før man selv erkender at der er noget alvorligt i vejen denne sag har været en mærkesag for det konservative folkeparti vi har i forbindelse med forsvarsforliget også arbejdet ihærdigt for at den problemstilling blev adresseret og vi aftalte i forbindelse med forsvarsforliget at der skulle følges op på rapporten

har udfærdiget var noget af det vi skulle se på ikke mindst så de mere rent lægefaglige

vurderinger som vi her i folketinget

diskuterede

hvert fald også fra konservativ side gjort meget klart at det var afgørende for os at den udredning

vi ved jo hvordan folketingets arbejdsgang er folketingets arbejdsgang er jo sådan at folketinget normalt slutter omkring grundlovsdag og derfor skulle der selvfølgelig være tid til at kunne gå her i folketingssalen og få vedtaget nye regler hvis ikke regeringen ønskede at medvirke til det nu er vi så i den lidt specielle situation og jeg synes for øvrigt også at det var to gode taler ministrene holdt at vi ved at den udredning bliver forsinket den kommer først

juni måned derfor står vi lidt i et dilemma skal vi vente på at hele udredningen er færdig før vi tager stilling til noget der er meget vigtigt

går til lægen inden der er gået seks måneder hvis de skal

få arbejdsskadeerstatning eller skal vi allerede nu tilkendegive at uanset hvad udredningen ellers måtte nå frem til af gode ting og sager så ønsker vi at gøre op med en praksis som vi synes er urimelig det konservative folkeparti har valgt side

er en urimelig praksis vi mener overhovedet ikke at

og derfor er vi rigtig glade for at vi med vedtagelse her i dag får afskaffet en regel der efter det konservative folkepartis opfattelse er en hån

som vi sender ud og som vender hjem med psykiske skader

går til lægen at de kan få anerkendt i ptsd selv om de har ptsd vi har haft

salen i dag om hvad konsekvenserne så er af

beskæftigelsesministeren har redegjort for vil beskæftigelsesministeren i efteråret fremsætte et

således at vi har juraen på plads og praksis kan ændres samtidig har vi også tilkendegivet og det er

for dem der følger debatten her i dag både her i salen

på tv at samtlige afviste sager

op igen så der er ingen der falder mellem to stole alle får deres sager genoptaget

at vi havde kunnet få noget vedtaget i den her folketingssamling men men jeg må sige jeg er også tidligere justitsminister

i og med at vi kan ende i en situation hvor udredningen også lægger op til yderligere lempelser for veteraner

lovgiver til efteråret men gør det med tilbagevirkende kraft på den måde at alle sager kan genoptages så vi er meget glade for at det er lykkedes

et flertal her i folketinget også at overbevise regeringen om at det var nu vi skulle sende det signal og træffe den beslutning

den videnskabelige udredning er blevet forsinket

den blev sat i gang stod der jo i den at den skulle komme i midten af juni er det så forsinket

i forhold til det jeg havde opfattet nu er det selvfølgelig klart at vi ikke sad og diskuterede beskæftigelsesministerens område indgående da vi forhandlede forsvarsforlig

fald den opfattelse jeg sad tilbage med

og derfor er jeg klar over at hvis den først er færdig i juni måned

oppositionspartier ikke nogen som helst mulighed for at få regeringen til at

en opfattelse af at den ville foreligge tidligere

og det er selvfølgelig ærgerligt kan man sige at den udredning så ikke

hvert fald når jeg har besøgt veteranhjemmene både på

her regel om at skulle skulle gå til læge inden

koster det jo penge det er

million kroner hvordan er det i forhold til

det er vigtigt for mig at man skal give folk en erstatning

jeg vil sige at vi er villige til at finde de penge og man kan sige

at tage ud til at finansiere noget af det her det er de penge som som

jeg ved som sagt ikke nok om hvordan reglerne er

andre arbejdsgivere der skal til at betale noget det der er afgørende for os

er at når folk har en sygdom hvor man kan få tilkendt arbejdsskadeerstatning så får man den arbejdsskadeerstatning

længere er den sådan set ikke

det blev gennemtrawlet også på det der samråd at det ville komme til juni måned og at det var det der var hele omdrejningspunktet for vores sag

det var det vi aftalte i forsvarsforliget

som optog den daværende regering rigtig meget de ti år hvor

i juni måned er ikke forår for mig selv om vi ikke har

til spørgsmålet om veteranpolitik generelt vil jeg sige at nu

jeg først blevet efter folketingsvalget men det er min klare erindring

blev formuleret en veteranpolitik

for danske soldater og at der blev sat et arbejde i gang

for hvad han har sagt til forskellige møder for dem har jeg af naturlige grunde ikke deltaget i men jeg er helt overbevist om at han har været meget afgørende for at der overhovedet er blevet formuleret en veteranpolitik og man kan sige med sfi rapporten

endnu et skridt i naturlig forlængelse af det ved at sige at selvfølgelig skal vi gøre

står hvordan vi skal håndtere den her sag og så at komme og sige i dag at beskæftigelsesministeren har leveret noget for sent hænger bare ikke sammen

seks månedersreglen hvor venstre i alle de ti år overhovedet intet som helst har ændret

kan blive så enige om at gøre noget ekstra godt

til veteranerne

som nogen kritik af beskæftigelsesministeren for

med til de møder så det har

er helt utroligt at vi har en socialdemokratisk forsvarsordfører

har presset regeringen til at ændre en regel

jeg synes det er helt legitimt at man altid gerne vil forsvare sine egne synspunkter

bjarne laustsen ligesom jeg selv forsvarsministeren og beskæftigelsesministeren havde rost alle for at vi har

anerkendt den der skulle anerkendes

stykke arbejde og været den der har anmeldt den her forespørgsel men jeg synes simpelt hen det

indeholder to vidt forskellige elementer

fornuftigt forslag

fra november måned den anden del er så en bestemmelse om at

kan fastlægge den nærmere organisering af ledelsen i forsvaret

er det interessante i det her forslag og det er så også derfor at

debatten i dag vil venstre gerne slå fast at det er en

er det først og fremmest fordi vi har haft bred enighed i forhold til

og derfor er det selvfølgelig også en ret stor uskik at man nu uden om forligspartierne vælger at fremsætte dette lovforslag og hvis man skal tro

vedtage lovforslaget til trods for at der ikke er enighed blandt forligspartierne

det tegner nok bare desværre et billede af at det er det som vi kan forvente

er særlig stor opbakning til det lovforslag der er fremsat nuvel

handler om uddannelse er der en lang række bemærkninger

er så også af mindre betydelig karakter

del der vedrører uddannelsesdelen

forsvarets indretning uden at der er nogen som helst mulighed for at folketinget eller forligskredsen

noteret mig at det er institut for menneskerettigheder der synes at det er en god idé alle andre tager kraftigt afstand fra det hvad enten det er er militærforeninger hvad enten

diis ja stort set alle de organisationer der har været høringsberettigede siger at det finder de meget

uforstående over for hvorfor man skal lave det om og i bund og grund må

der ikke er nogen som helst opbakning til det i høringssvarene det der er afgørende for venstre

at vi skal kunne modernisere forsvarets øverste top

kan det også være helt fornuftigt at diskutere om man skal lave en samlokalisering altså

ministeriet skal sidde i det samme hus eller de samme bygninger men det med at man ønsker at slå

ministeriet sammen således at der ikke er nogen mulighed for transparens og gennemsigtighed i hvilke militærfaglige indstillinger der kommer og bliver givet videre til ministeren uden at offentligheden og folketinget får adgang til det er vi lodret imod og det vil vi selvfølgelig også dyrke indgående under den udvalgsbehandling som vi kommer til at få

også gerne i dag gøre helt klart at venstre forhåbentlig sammen med

gerne flertal vil arbejde for

et ændringsforslag som helt tydeliggør

vi får mulighed for efter et valg at danne regering

at det som ministeren vedtager nu ikke kommer til at gælde efter et valg det betyder at vi vil arbejde for at lave et ændringsforslag hvor vi konkretiserer at den samme lokalisering er en god idé men at det skal ske under nogle givne forudsætninger nemlig blandt andet med hensyn til gennemsigtighed og transparens

gerne i dag slutte af med at konstatere at det det lovforslag der nu er sendt i høring jo rejser en lang række nye spørgsmål blandt andet spørgsmålet om hvordan ministeren helt præcis har tænkt sig at udnytte den

beføjelse som han vil give sig selv med det her lovforslag det er jo af helt afgørende betydning at vi får det belyst under udvalgsbehandlingen og derfor bliver det

få stillet en lang række opklarende spørgsmål det skylder vi ikke mindst de mange ansatte i forsvaret der gør en rigtig rigtig stor og god indsats i forhold til at sikre at dansk forsvar yder en

fænomenal indsats såvel nationalt som som

ved afslutningen af min ordførertale

venstre selvfølgelig notere os vi vil være meget kede af hvis det her lovforslag bliver gennemført men vi vil så selvfølgelig også under tredjebehandlingen meddele hvad vi mener det skal have af konsekvens i forhold til det

der blev indgået vi effektiviserede det danske forsvar med to

at effektivisere ledelsen

med ganske almindelige job længere nede i organisationen

grund også for mig selv men mere trist er det så heller ikke for det gør at jeg får lejlighed til at forklare hvad jeg sagde i min ordførertale jeg sagde

venstre er tilhænger af at lave en samlokalisering vi

ikke være nogen som helst tvivl om men hvordan man

præcis laver den effektivisering er vi så ikke enige om der er vi så dybt uenige i det forslag som regeringen har

vi mener ikke at man gør det på en effektiv måde ved at lave en sammensmeltning

ingen demokratisk kontrol bliver med hvad der finder sted det er vi lodret imod og deri er vi så uenige og det er jo helt fair at fru trine bramsen mener at det er fint

effektivisere forsvarets ledelse bare ikke lige når det kommer til at træffe de endelige beslutninger

udgav en bog for nogle år siden og skrev at

eller betyder det at herre troels lund poulsen står og siger at han

men forslaget deri går jo på en pentagonmodel og det er lige præcis det som jeg også har holdt en ordførertale om i dag det er nemlig en samlokalisering det er at man godt kan sidde i den samme bygning

vi ønsker at der skal være vandtætte skotter mellem den militærfaglige rådgivning der kommer fra forsvarschefen og det der så går over til

hvor vi må konstatere at regeringen vælger at gå en helt helt anden vej en vej som jeg er lodret modstander af

synes er den rigtige at gå det er jo i hvert fald en vej

offentligheden får mulighed for at følge hvad forsvarschefen kommer med af militærfaglige indstillinger det synes jeg

også rose for de gode initiativer fra dengang det

set det det her bygger videre på i dag der står her og det er jo

og den tidligere forsvarsminister søren gade der

i de senere år har den øverste ledelse i forsvaret haft vokseværk ganske vist er kravene til de øverste stabe og dermed behovet for mere personel steget i kølvandet på danmarks større engagement på den internationale scene alligevel vil vi hævde at forsvarets hoved er blevet uforholdsmæssig stort

det faktisk er muligt at skære i stabenes størrelse med store fordele både for det militære og det politiske system vi mener således at de kommende

skal tage fat på at rationalisere og slanke forsvarets øverste ledelse

skal laves en samlokalisering der er intet nyt og for at sige det som

ikke fugls føde på den sag vi er helt enige i at det kan give god mening at man sidder i den samme bygning vi er helt enige i

den samme bygning men vi enige i det lovforslag som regeringen har

administrativ beføjelse til

klædeligt og det bedste at hvis man laver grundlæggende om på forsvaret sker det her i folketinget det er vi så uenige

det jo rigtig interessant at vide man foreslår selv her at man skal lægge det sammen og det er jo netop for at få en en stærkere ledelse

imellem de to systemer

der blev lavet en analyse af organiseringen mellem

står på side ni og tyve i den

departements repræsentanter i arbejdsgruppen finder at model d det er primært det som regeringen nu lægger op til at gennemføre ikke lever op til de ovenfor definerede krav til departementets fremtidige organisation og at modellen ikke frembyder en realistisk mulighed for at skabe en øverste ledelse der kan bistå forsvarsministeren med at varetage sit ministeransvar jeg har gjort meget klart i dag for jeg har jo også læst herre bjarne laustsens læserbreve hvori han beskylder venstre for ikke at ville se

øverste top ligesom alle andre dele af forsvaret kan køre længere på literen men vi er helt uenige om hvordan man indretter det der synes jeg at det er helt afgørende at der er en demokratisk kontrol med hvilke militærfaglige vurderinger der kommer fra forsvarschefen

en trist dag for for forsvaret jeg ville umiddelbart tænke at papkassenotatet sagen omkring det

dage for forsvaret da det rullede hvis man har fulgt med har man nok bemærket at der har været misinformation og løgn overleveret fra forsvaret til folketinget hvorfor synes venstre ikke der bør blive ryddet op altså venstre har selv haft de ansvarlige ministre i de her sager så enten må der jo være behov for en ændring eller også har det udelukkende været de ansvarlige ministre fra venstre har været skyld i misererne

gå ned i den sag jo ministeren har sagt man kan komme over at læse sagen om papkassenotatet men det betyder også

for at stille nogen som helst politiske spørgsmål til den sag

en god måde at sikre at der ikke bliver nogen politisk debat nu får vi så lejlighed til at diskutere papkassesagen i morgen i et samråd jeg er slet ikke enig i det som herre nikolaj villumsen ønsker at diskutere i dag og som han også er citeret for tror jeg i dag i jyllands posten nemlig at der er en syg kultur i forsvarets top og dermed også

også andre steder men jeg synes det er afgørende at sige at hvis man ønsker at lave et angreb decideret mod

sekund i tvivl om men det der er afgørende er jo at der er en demokratisk indsigt i hvad der sker og det er lige præcis den demokratiske indsigt som enhedslisten

ellers bryster sig af demokratisk indsigt

det ville også være underligt andet eftersom

som ansvarlige ministre i nogle af de af de perioder hvor der

men det undrer mig meget at venstre ikke er parat til at prøve noget nyt altså det som jeg ser som det afgørende

med det her lovforslag er jo at vi sikrer en politisk demokratisk kontrol hvor det er den ansvarlige minister der står øverst som vi i folketinget kan holde ansvarlig og

men det synes venstre åbenbart ikke er et problem eller hvordan skal

vi stadig væk ikke kan finde ud af hvorvidt der var en efterspurgt

selv været ret aktiv i forhold til tolkesagen hvor ministeren inden for den sidste måned flere gange har misinformeret folketinget her i salen endda til herre nikolaj villumsen og den sag er jo heller ikke slut endnu

det her med at gøre det til et spørgsmål om hvem der har ansvaret vil jeg bare sige at der bliver begået fejl

vi mener at der skal sikres en aktindsigt i den militærfaglige indstilling der kommer

militære system til det politiske og det undrer mig at

der ellers bryster sig af åbenhed ikke ønsker at støtte en sådan ændring men det er jo åbenbart dér hvor vi står

nu har fru zenia stampe jo trods alt siddet i folketinget i halvandet år og der tror jeg også at det er gået op for fru zenia stampe at når man udsender til en international opgave sker det altså ikke i en forligskreds men så sker det her i folketingssalen det er der jo netop en ret stor

aftaler rammerne og økonomien for forsvaret og hvordan forsvaret skal se ud og også hvordan

er det da meget mystisk at det er sådan at man giver en administrativ beføjelse til

kan indrette forsvaret fuldstændig som man vil uden om forligskredsen jeg husker at det radikale venstre tidligere har været imod at man giver administrative beføjelser til ministre men det er måske også et af de steder hvor det radikale venstre har skiftet politik det har man været meget kritiske over for før og sagt at man ikke

forligskreds men jeg vil gerne bruge min sidste taletid

at stille et spørgsmål nemlig om ordføreren

på departementet og ministeren rent faktisk også skaber mulighed for

hærens operative kommando og flyvertaktisk kommando vi skulle analysere hvordan og hvorledes hvis

man laver om på det set i sammenhæng med at forsvarets top altså

åbenbart har sat den analyse i stå som skulle give os det fulde billede så hvis man skal svare fru zenia stampe kræver det at vi både ved hvordan og hvorledes niveau

sådan er det og der kender vi desværre kun halvdelen af den sætning

og det det tror jeg heller ikke jeg har en interesse i

ordføreren selv har beskrevet i sin bog han bruger netop begrebet lægge sammen

nu gør man så det som ordføreren selv tidligere skrev for en

at der er én ansvarlig det er ministeren der kommer til at sidde med ansvaret

at skubbe aben frem og tilbage fra den ene til den anden dybest set fordi der ikke har været gode nok informationskilder fra den ene til den anden

kommer til at stå til ansvar for hele butikken hvor man må sige at der stadig væk i dag

vi har en

er ansvarlig for dansk

at tilsværte dele af forsvaret ved at sige at der er abekastning er i hvert fald en kritik

den glimrende bog som jeg fuldt

står jeg helt på mål for at en samlokalisering at man flytter fysisk sammen er en god idé nu er der så også en grund til at den bog ikke fuldstændig

hvad der så skal ske når man flytter fysisk sammen

meget op i at man skal kunne følge militærfaglige beslutninger og sikre mest mulig åbenhed

ikke længere i stand til at se for eksempel en militærfaglig indstilling

om hvad behovet måtte være i afghanistan det har vi ikke længere mulighed for at få aktindsigt i eller

også da ordføreren selv var minister både i forhold til teknisk bistand

ikke længere kan stå inde for indeholdet af det men jeg vil bare gerne høre når vi nu har lavet nogle besparelser på forsvaret

har medført en række kasernelukninger medført nogle trimninger af det danske

ikke også rimeligt at vi ser på hvordan vi kan effektivisere hvordan vi kan trimme forsvarets top så vi muligvis får lidt færre generaler med stjerner på skuldrene men dybest set får et mere effektivt drevet

organ således at når danmark går i krig gud bedre det hvis vi gør det

fra starten af min ordførertale at vi mener at alle dele af forsvaret selvfølgelig

det er også derfor at vi synes at det giver god mening at se på om man skal

på den samme adresse men bare ikke i den synes jeg meget vanvittige model som man nu lægger op til hvor det skal ske gennem administrative beføjelser til en

jeg husker også at sf tidligere har været meget optaget af at man ikke bare giver administrative beføjelser til ministre

netop muligheden for at folketinget så mister kontrollen med hvad der sker men nu noterer jeg mig at herre jonas dahl har fået flere stjerner på skulderen han er blevet politisk ordfører for sf og nu har han så skiftet holdning

jo fair nok at man skifter holdning det er jo fair nok jonas dahl det skal man ikke undskylde det jo fair nok at det kan ske men jeg kan bare sige jeg har ikke skiftet holdning jeg står fuldt og helt på mål for en samlokalisering det er en rigtig god idé men der skal være vandtætte skotter

mange år er blevet ubetinget dårligst hjulpet af forsvarstoppen er søren gade som jo blev sendt i byen med forkerte tal om antallet af fanger i afghanistan blev sendt i byen med forkerte oplysninger om udlevering af fanger blev sendt i byen om en falsk oversættelse af jæger

blev sendt i byen med en løgn om hvem det var der havde lækket oplysninger om at jægersoldaterne skulle sendes til irak

en hel stribe af misinformation løgn forkerte beskeder til offentligheden til folketinget

til at mene at der måske var grund til ikke bare

at lave noget om men måske også indholdsmæssigt og få

toppen af råddenskab det deler jeg på ingen måde jeg anerkender at der har været sager

om hvorvidt der er afgivet rigtige oplysninger til folketinget

jo indrømmet at han nu flere gange har givet forkerte oplysninger til folketinget om

en tolkesag det kan man ikke give

skylden for det ansvar ligger ene og alene hos ministeren det er ham der oplyser folketinget om hvordan svarene er og det er jo dybt beklageligt at han vælger

mennesker man tog til fange til tortur og løj om det man udleverede fanger til amerikanerne i afghanistan og løj om det man udleverede

var blevet oversat et eller andet sted ude i verden selv om det var forsvaret selv der havde gjort det man løj om at det var

om at jægersoldater skulle sendes til irak som vi ville få at vide var tophemmeligt

er da alt sammen sket mens venstre havde ministerposten

også partiet venstre kan indse at det er nødvendigt at gøre op med de strukturer og de ting der har været med til at føde en sådan lang perlerække

offentlighed med det lovforslag der kommer nu giver man ministeren en beføjelse til at sikre at det som

frank aaen ikke en kinamands mulighed for at få indsigt i overhovedet det synes jeg er et stort demokratisk problem for folketinget men også for offentligheden der må man så sige at der har enhedslisten som jo ellers er meget kritisk i forhold til alle andre ting omkring offentlighedsloven og

jagter en del af forsvaret som herre frank aaen åbenbart har et horn i siden på og så ønsker man

at de skal betale den højeste pris

at det er den måde enhedslisten vælger at føre politik på altså at man skal jagte bestemte grupper

svække den demokratiske indsigt og transparens

jeg ville forstå ved sådan en slags nordkoreansk løsning er

som jeg er lidt ked af at jeg ikke selv har fået og den tilfalder jo

er en ny forsvarslov der skal tages stilling

forsvarets uddannelser der er det rigtig godt som det bliver foreslået at vi skal kigge på at forsvarets uddannelser bliver meget mere

kan de bruge dem i det civile og der er også civile der kan tage dem med ind i forsvaret så

noget stort problemsæt at kunne støtte de ændringer det andet er jo det som

venstre tidligere har foreslået en model

det fremgår jo også af regeringsgrundlaget

hen skrevet ind i regeringsgrundlaget at forsvarets øverste ledelse skal

det er for at sammenstille alle de her relevante oplysninger

at vi har været ude i at lave store besparelser vi har sparet på værnepligtige vi har sparet på soldater vi har sparet på civilarbejdere både smede

rimeligt at forsvarets top også skal være med til at bidrage til

det gælder selvfølgelig også forsvarets top jeg synes der er god grund til at kigge på

vil da alt andet lige blive styrket ved at tingene kommer tættere på hinanden og tingene bliver integreret

simpelt hen ikke forstå at venstre og konservative

har været så afvisende over for at lave sådan en model når nu de selv har lagt navn til den tidligere har

mene noget om noget som helst det betragter jeg ikke som særlig seriøst eller relevant

kender det jo fra forligskredsen

der har han jo selvfølgelig også lejlighed til at kunne svare på vores spørgsmål så det

jeg synes også set i bagklogskabens ulideligt klare lys at også en lang række borgerlige forsvarsministre ville

og hvis det er at de kan lide det forslag der er lagt frem her så komme med ændringsforslag

skære i forsvarets top

vi synes at det er utrolig vigtigt vi

system som mange andre lande også har

politiske system og det militære jeg er helt sikker på

det ind i lovforslaget hvorfor har man valgt at fremsætte et lovforslag i samtlige høringssvar kritiseres sønder og sammen for

lang bemyndigelse til ministeren til at gøre som

vi skal helt tilbage til enevælden for at se noget lignende

skalte og valte med hvor folk skal sidde henne

komme

lave en generel bemyndigelseslovgivning

skal da ikke få os som politikere til at lave det mest optimale system som også herre troels lund poulsen og søren gade skrev

derfor er det da ganske klogt hele tiden at tage bestik af det der vil sikkert være nogle der uanset hvad vi kunne finde på

være imod hvad vi kunne lave om vi har netop ikke lagt os

som jeg håber kan samle opbakning det

hvis det så er sådan at man har ændringsforslag så må man

her og siger at regeringen ikke ved hvad den vil

man så et lovforslag

hvis ministeren beslutter sig for at det hele bare skal lægges under ministerens hat

helt kontant at man lægger

naturligt hvis det er sådan at det konservative folkeparti er lodret imod at man så siger at det her vil

vil diskutere noget som helst

jo et godt gammelt borgerligt forslag det her det er da mærkeligt at når det

således at han kan lave den løsning der skal til

jeg er helt sikker på at forsvarsministeren også lytter

er man har nogle konkrete ønsker til en præcis måde man gerne vil

til enhver tid værende forsvarsminister gerne vil have det bredest mulige flertal derfor dur det selvfølgelig ikke

at komme ind i kampen det ville klæde venstre også når det er et forslag man selv har født

at besvare her i dag som så meget andet men anser herre bjarne laustsen det som muligt at man kan vedtage det her selv om forligskredsen

omkring moderniseringen af forsvarets øverste ledelse så selvfølgelig er forsvarsministeren i sin gode ret til at finde et flertal i folketingssalen

muligheden for indsigt i beslutningsprocesserne hvis man reducerer den demokratiske kontrol som den lovgivende forsamling har

når man gennemfører den lov her

modernisering eller er det

det system han skal betjene sig af og sørge for at rådgive

alle os andre og være med til at træffe nogle fornuftige beslutninger i forhold til hvad vi skal bruge det danske forsvar til der er det da relevant at vi får et system hvor den politiske og den militære del er tættere på hinanden

at få det integreret således at vi får en mere

forsvarets opgaver og dermed også kigge på det ressourceforbrug der er og det er helt tydeligt for mig at der har været for lang afstand tidligere

sikrer sig at den lovgivende forsamling ikke har mulighed for indsigt

effektivt folkestyre

begrænser den lovgivende forsamlings indsigt i de processer der

nærmede sig en pentagonmodel kan ordføreren ikke være enig med mig i at at i pentagon har man en rimelig skarp

at få en militærfaglig rådgivning som herre peter juel jensen ligesom antyder skulle være et stort problem

ved at man får en større samhørighed mellem

derfor ligger det lige til højrebenet

gennemføre det det har en lang række andre lande

pentagonmodellen og præcis hvor den ligger henne

skal man finde ud af jeg kan bare sige at det er tydeligt at det er sådan

at forsvarschefen bliver reduceret til en kontorchef

også få i fremtiden jeg ser det tværtimod

at spare på forsvarets top

gerne være med til at spare på forsvarets top

kan gennemføre den model c som han tidligere har talt for derfor vil jeg godt bede ordføreren om at forklare mig lige præcis hvordan det er at model c fra

analysen om modernisering af forsvarets ledelse forbedrer forsvaret

men det er da kun glædeligt

også dansk folkeparti synes at det ikke bare

soldater der skal være med til at betale for de besparelser vi sammen er blevet enige om

på ressourceforbruget det er klart at når man skærer

betyder det selvfølgelig også at hovedet nødvendigvis må blive mindre jeg synes bare at historiens forløb har vist os

behov for at have en militær ledelse og et politisk system

imellem de to forskellige systemer tidligere

hvor vi skriver at vi selvfølgelig er villige til at se på hvordan man kan spare

toppen det ville også være en fordel hvis ordføreren havde forberedt sig på den her debat og dermed sat sig ind i hvad den egentlig drejer sig om det drejer sig om at ændre på nogle strukturer nogle principielle strukturer i forsvaret

det drejer sig om at ændre forsvarschefens stilling således at han

model c bliver gennemført bliver underordnet

departement det er en fuldstændig ændring af hvad vi tidligere har set derfor vil jeg godt have at vide hvordan hvordan ordføreren kan stå og sige at det er et kæmpe plus når han

mand tal normer og kroner og øre så kan vi få en reel diskussion om

med at ændre siger jeg bare at den bekymring som borgerlige ordførere kan have haft om at forsvarschefen næsten bliver kønsløs

at forsvarschefen ellers skulle jeg kende ham meget dårligt vil ytre sig nøjagtig om det han har mest forstand på

det militærfaglige hvorfor skulle han holde sig tilbage

at vide hvad den militærfaglige rådgivning er

hen ikke forstå at man ikke skulle kunne bakke op om

uddannelser den anden del er en ændring af § elleve og omhandler ministerens muligheder for administrativt at ændre forsvarets øverste ledelse angående § otte ser dansk folkeparti ikke nogen problemer dansk folkeparti ser positivt på ændringen i § otte der skal gøre det praktisk muligt at gennemføre akkrediteringen af forsvarets uddannelser og dermed sikre et bedre samspil mellem civile og militære uddannelser

helt anderledes når vi kommer til §

forligsskik at tage beslutninger om vidtgående strukturelle ændringer af forsvarets ledelse ud af forligskredsen og lægge dem på den siddende ministers bord

at den inddrager så mange partier og skaber så bred en bund for væsentlige beslutninger om forsvaret at vi kan være sikre på at disse beslutninger ikke bliver ændret ved hvert regeringsskifte hvis vi fremover gennemfører væsentlige ændringer med et smalt flertal i folketingssalen vil der opstå en utålelig situation for forsvaret med voldsomme ændringer i tide og utide derfor er den aktuelle proces for ændringen af forsvarsloven helt uacceptabel for dansk folkeparti men selve lovforslagets indhold er heller ikke i orden vi ønsker ikke at give så meget magt til den siddende minister uden om forligskredsen og vi er modstandere af den model for sammenlægningen af

departement den der hedder model c i analysen af forsvarets ledelse som ministeren har annonceret vil blive gennemført når først § elleve er blevet ændret dansk folkeparti mener at en underordning af forsvarschefen under

departement vil føre til en politisering af forsvaret samt til en ringere ledelse af forsvaret det er nødvendigt at respektere de professionelle og militærfaglige kvaliteter som det militære system rent faktisk indeholder det nuværende lovforslag lægger dermed op til en nedvurdering af det militærfaglige til gengæld for en opvurdering af det politiske det vil vi ikke være med til vi vil til gengæld godt være med til at modernisere og effektivisere forsvarets ledelse

hvis der er behov for lovændringer efter man har fundet frem til en fornuftig model

vi naturligvis villige til at se på sådanne ændringer men det vil være det eneste ansvarlige at inddrage de planer der for øjeblikket lægges angående en ny værnsfælles operativ kommando den såkaldte niveau

for hvis der oprettes en ny værnsfælles operativ kommando vil det naturligvis have konsekvenser for strukturen af forsvarets øverste ledelse før disse planer foreligger giver det derfor ikke mening

den beslutning der så kommer om forsvarets øverste ledelse skal tages i forligskredsen som det fremgår kan dansk folkeparti ikke lægge stemmer til den foreslåede ændring af §

vil dansk folkeparti bidrage til at få den ændret efter et regeringsskifte

så det bliver muligt at stemme for ændringen i § otte og nej til

adskiller danmark sig fra stort set samtlige andre nato lande som vi normalt sammenligner os med både tyskland usa frankrig holland canada og storbritannien har én samlet ledelse

om det ikke er mærkeligt at det

en glimrende idé vi vil gerne være med til en samplacering men det er ikke således at alle de

er en underordning af den øverste militære chef under en politisk

det vil vi ikke være med til og det er ikke det der ligger i pentagonmodellen for eksempel der er det to

med til at effektivisere forsvarets ledelsesstruktur

dette skal ske hvad er det for en model dansk folkeparti lægger på bordet hvordan vil dansk folkeparti være med til at forenkle

frem allerede af forsvarets ledelse der kunne man tage model b eller man kunne gå i gang med nogle fornuftige forhandlinger i forligskredsen vi har

skyldes det jo at der har været en lang række af bekymrende sager

forsvarets information til folketinget om antallet af fanger om torturerede fanger

eksempelvis den falske oversættelse i jægerbogssagen eller om dansk

slet ikke ser nogen problemer her og at det er grunden til at dansk

set ikke noget med sagerne gøre for det andet

ordføreren kalder

nogen særlig problematiske sager

jeg mener at de sager især jægerbogssagen har vist

rydde op efter sig selv og få placeret et ansvar og komme videre

bliver mishandlet eller tortureret det kan vi jo sagtens diskutere mellem enhedslisten og dansk folkeparti men kan vi ikke være enige

folketinget har krav på at blive ordentligt informeret når man stiller spørgsmål til ministre lige meget om det er forsvarsministeren socialministeren eller

informeres ordentligt af deres ministerier de må ikke

jeg synes det står lidt uklart i dansk folkepartis svar

skyldes at det var tortur af fanger og udlevering af fanger

fangeantal eller den såkaldte udlevering til

tortur det er ikke en skandale at forsvaret ikke har brugt al sin tid på at tælle hvor mange de har mødt ved vejspærringer og hvor mange der har siddet på en

dansk lastvogn i ti minutter når vi sender soldater til irak eller afghanistan eller andre steder sender vi dem af sted for at vinde en krig ikke for at føre et bureaukrati som enhedslisten bagefter kan stille titusind tossede spørgsmål til ministeren om

det det drejer sig om det kan godt være at det er ærgerligt at man ikke har fuldstændig styr på krigsbureaukratiet men det er nogle småting i forhold til det store billede

fokus på bureaukratiet hvis man

og siger at man er nødt til at lave det her om efter et

det der er rigtig godt og laver en modernisering af forsvarets ledelse der bliver bedre end det vi har og opnår en

sig at det her ville blive rigtig rigtig godt

effekt der er tale om at man underlægger den professionelle militærfaglige del af forsvaret under djøferne under departementet det er en politisering og en djøfisering

modstander af jeg mener ikke at det gavner forsvaret på lang sigt

hen slet ikke være med til at lave noget som helst om og vi hører heller ingen ting

af besparelser ikke et eneste konkret

er der kommet til hvad der skal ske med forsvarets top i forhold til at vi har rundbarberet resten af forsvaret ikke ét

at ændre på forsvarets ledelse det skal det simpelt

i forligskredsen der hvor det hører hjemme og der hvor det har ligget historisk det er en god skik og den skal vi fortsætte når det kommer til konkrete forslag til

og departementet sammen på en praktisk måde vil vi meget gerne bidrage i en forhandlingssituation i forligskredsen og vi mener at model b for eksempel kunne være et glimrende udgangspunkt så der er masser af konkrete ideer men her

tale om en principiel debat om om vi synes det er ok at

uden inddragelse af forligspartierne skal kunne tage så vidtgående beslutninger

dermed risikerer at forsvaret bliver lavet om efter hvert folketingsvalg

folketinget skal være med til men at administrere forsvaret at være med til at træffe beslutninger om hvordan forsvaret skal bygges op

i forligskredsen det en ganske glimrende måde at gøre det på men det er rimeligt nok at det er hele folketinget der debatterer om forsvaret skal indsættes for selv om man er imod et forsvar som

nogle partier der i perioder er

repræsentanter for hele danmarks befolkning der tager beslutning om indsættelse af forsvaret

de partier der er imod at forsvaret overhovedet eksisterer der skal være med i en forligskreds hvor man tager beslutning om hvordan man får det bedste

mindretal i folketinget der ikke var enig i den beslutning der bliver truffet for ti år siden om at deltage i irakkrigen

af militær faglighed at det er en underkendelse af den militære faglighed hvad mener

med det skulle de stolte generaler pludselig blive bløde i knæene fordi de kom til at sidde i et departement

at de ville lade være med at foretage militærfaglige vurderinger bare fordi de kommer til at sidde i

være en djøfer der står over forsvarschefen det vil sige at når forsvarschefen skal indrette det bedst mulige forsvar

skal han bede om lov til at få lidt ekstra penge eller ændringer

af bestemmelser eller hvad det kan være for at indrette forsvaret bedst

samtidig vil den militærfaglige rådgivning han skal videregive til

kunne blive rettet af af en departementschef der står over ham det er ikke optimalt det er en djøfisering af forsvaret og det er

er selve det at ministeren kan træffe den her slags beslutninger

ligeledes en djøfisering fordi det

til departementet om hvordan man vil indrette forsvaret altså at komme med de her administrative ændringer

begge dele

man nu blev enige om i forligskredsen det er immer væk to

partierne inklusive dansk folkeparti sagde ja til at vi nu kunne spare på forsvaret men jeg studser så lidt over at når vi nu har sparet på kasernerne når vi nu har nedlagt stillinger i forsvaret og har færre soldater

kommer til det fru marie krarup kaldte krigsbureaukratiet det tror jeg udtrykket var

ikke være med til at se på dem dem skal man helst have

med hensyn til at ministeren måske også kunne risikere at være en djøfer

til at lyde som om men lad mig så bare vende tilbage til det fru marie krarup også sagde for et kort øjeblik siden at netop skulle indvi hele forligskredsen hvornår ændrede man sidst

som blev gennemført med det sidste forsvarsforlig fordi vi mente at få nogle andre gode ting igennem vi vil godt være med til at spare i forsvarets top men det skal ske på en forsvarlig måde og det er ikke forsvarligt at ændre strukturen principielt på den måde som der er tale om her det er som jeg lige har nævnt en djøfisering vi ønsker at vi skal fortsætte forligstraditionen med at de store ændringer som vi har haft i de sidste forlig der har vi haft store ændringer af forsvarets struktur

skal skabes på et så bredt grundlag som overhovedet muligt så man selvfølgelig ikke bagefter er nødt til at ændre det sådan at hver regeringsfarve har sit særlige forsvar det ville være

godt at ordføreren og jeg kan blive enige om i dag men når vi nu tager fat på diskussionen i forhold

det handler om rent faktisk at bringe de folk der samarbejder også i det daglige sammen

løfte det fælles vidensniveau og rent faktisk kvalificere de politiske beslutninger der skal træffes i det her rum

set det der er det afgørende nemlig at vi løfter den faglige kvalitet og måske også ser på at hvis der sidder to personer som laver det samme så kunne det jo godt være at den anden måske kunne lave noget et helt andet sted

nu hører jeg så dansk folkepartis ordfører sige at man gerne til effektiviseringer at man også gerne

nitten halvfjerds man sidst ændrede de her ting siden har man jo ikke ændret noget i nitten fire og tres ændrede briterne

og kommandolinjerne det er to forskellige ting man kan godt gøre det samtidig og det er så det som

man vil gøre her med med model c men det

og de borgerlige partier vil godt være med til at skrumpe organisationerne sådan

i den virkelige verden for at forstå hvad det betyder

det betyder utrolig meget for en organisations funktion

er nogen model fremlagt fra regeringens side

i fuldstændig uvidenhed om det for regeringen er ikke kommet med noget forslag til nogen model som vi

og så min opmærksomhed på de økonomiske konsekvenser af lovforslaget

også et af problemerne at man giver forsvarsministeren en

carte blanche til at ændre efter forgodtbefindende og vi ved så allerede eller vi har en mistanke om at det bliver model c men det kunne jo også godt blive alt muligt andet det mest ansvarlige ville selvfølgelig være at man beskrev den model

jo til spørgsmål to jeg vil godt bekræfte

og at der dermed ikke er lagt op til at det skal være en spareøvelse

de borgerlige partier faktisk

at der ikke er nogen problemer i selvfølgelig også at spare i forsvarets top når man skal spare andre steder

meget forskellige elementer

og for det andet en reform af forsvarets ledelsesstruktur

og højt specialiserede opgaver

til både rekruttering uddannelse og ledelse

hvis primære opgave var at svare hurtigt igen hvis russerne kom med lovforslaget baner vi

mellem forsvarets uddannelser og det øvrige uddannelsessystem det synes vi er en rigtig god idé af flere grunde

mener vi at akkrediteringen kan være med til at styrke kvaliteten i uddannelserne

akkrediteringen at forsvarets uddannelser bliver konvertible med det civile uddannelsessystem og arbejdsmarkedet

når man skal ud at rekruttere dygtige og motiverede medarbejdere

der er baseret på specialiserede og konkret efterspurgte kompetencer frem for livsvarig loyalitet vi mener

på andre områder

ledelse nemlig et ønske om at tilpasse forsvaret til en virkelighed hvor opgaverne er komplekse forskelligartede og under konstant og meget hurtig forandring og forsvaret

militært men altid må ses i lyset af politiske juridiske og civile

ud over den strenge militære faglighed

vi har brug for et forsvar der kan samarbejde med andre myndigheder samordne indsatser

men sammen med og i lyset af civil politisk og juridisk

en ændret ledelsesstruktur hvor forsvarets øverste ledelse bliver bragt tættere på forsvarsministeren

og leverer et notat

for bedre beslutninger også militærfagligt

går ind på folketingets hjemmeside og slår op på l to hundrede

vil være organiseret

til den radikale ordfører er om det er i overensstemmelse med traditionel radikal politik at man frem for

minister der så uanset partifarve også i fremtiden

hvad ministeren har lyst til med forsvaret

for den her lovgivning for den her bemyndigelse

at imødekomme med en ny ledelsesstruktur nu skal vi finde ud af

jeg ønsker

komme

sådan at leverer et notat og

beslutninger når tværfagligheden baseres på at stærke fagligheder mødes

om det som fru zenia stampe siger fra talerstolen og jeg er meget ked

men en bemyndigelse betyder faktisk at det er

eller en anden der fremadrettet bestemmer hvordan den ledelse bliver den sidste radikale ordfører der kan få lov at sige noget fra talerstolen er

så fru zenia stampe hvis man giver bemyndigelsen til en minister

enerådigt der træffer den her beslutning

udtryk for den radikale holdning men

den ulejlighed at læse bare

nemlig at man har brug for at tænke på tværs

det civile det militærfaglige de juridiske

at en ledelse som ikke har ændret sig siden den kolde krig har brug for et eftersyn

at nogle af de her mål var værd at søge hen imod

nu skulle være noget helt nyt at forsvarschefen og

jeg går ud fra at

de borgerlige partier også synes at det er en god idé hvis de kan rykkes tættere sammen rent fysisk men ikke at man ændrer på

at forsvarets ledelse ikke har ændret sig siden den kolde krig vil det sige at ordføreren heller ikke er informeret om de kæmpestore ændringer forsvaret har gennemgået på alle niveauer siden den kolde krig

er så en anden diskussion men det var

er også skabt til at styre

via sin militærfaglige viden sin ekspertise

simpelt hen en voldsom forringelse af forsvaret på lang sigt forsvaret har været igennem voldsomme ændringer men man har

det militærfaglige det professionelle

en skelnen som vi skal opretholde ligesom vi skal have professionelle lærere til at undervise i skolen og ikke politikere

men under en politisk

en rigtig god hjælp vi fik da vi for nylig fik lavet en effektiviseringsanalyse

så derfor tror

militær faglighed kan bruges isoleret set

hvor vi også bliver nødt til at se på civile juridiske perspektiver og politiske perspektiver for den

enig med mig i at

blokpolitik af værste karat når man fremsætter et lovforslag som i den grad giver en bemyndigelse til en

på god talefod med regeringen og er med hele vejen

jeg undrer mig såre over at en parlamentariker

bag lukkede

vi taler om i den lovgivende forsamling

er ordføreren ikke enig med mig i at det her

stole på eller ej at jeg taler sandt

spekulationer

måde ikke fik serveret det med tilstrækkelig meget sukker

at vi lukker af for den lovgivende forsamling og

ikke har en demokratisk indsigt og transparens i beslutningsprocesserne

det fremgår temmelig klart af bemærkningerne men så tror jeg også

at vi synes det er i orden at vi ikke er mere konkrete

motiverne

en ledelse af forsvaret som er tidssvarende og som kan sikre os den største sikkerhed det er i sidste ende det som

var en række partier der rejste ønsket om at diskutere den her sag inden

vi tog den sag op med ministeren

modtaget en eneste invitation ikke en eneste invitation til at

konsultere forligskredsen og det synes jeg sådan set meget fint kunne diskuteres

taler sandt jeg var jo selv på barsel på det tidspunkt men jeg

at vi fik at vide at regeringen gik med den her idé i forbindelse med en studietur til

ordføreren så tog et tog eller fly

sat sig i rundkreds med oppositionen først det skulle man måske set i

bagklogskabens klare lys

så kan jeg så sige til fru zenia stampe at vi

vi kunne blive enige om en tekst det kunne vi ikke så var der en fælles forståelse mellem regeringen

hele det her billede fru zenia stampe gerne vil tegne

oppositionen som særlig imødekommende i forhold til at diskutere en konkret model

at man har forsøgt at stikke en kæp i hjulet og det er jo derfor vi er endt

komme helt i tvivl om hvad der egentlig er grundlaget for den diskussion vi har i dag for mig at se og for

set at vi forholder os til danmarks sikkerhed vi forholder os til hvordan vi sikrer et moderne og effektivt forsvar som er i stand til at yde

i befolkningen og selvfølgelig også politisk så man kan regne med at de opgaver soldaterne eller forsvaret bliver sendt ud på bliver løst

og at man selvfølgelig også passer ordentligt på pengene man kan sige

en af de udfordringer man har haft i forsvaret

jo så glædeligt at man nu har fået bragt orden i det

set fortjener al ros man må sige at der har været en smule problemer på den front det var jo også som fru zenia stampe var inde på for et kort øjeblik siden interessant at se hvor relativt nemt vi faktisk kunne finde besparelser på små tre milliard kroner

for mig at se er det helt afgørende at vi har et moderne og effektivt forsvar

set også det vi sikrede med det forlig vi indgik sidste år og den sidste del

her for kort tid siden nu mangler vi sådan set

effektivisere og modernisere ledelsen af forsvaret jeg synes vi har behov for en ledelse som også passer til den tid vi lever i

så rent faktisk ser på netop indholdet af hvad man

minister jo netop også for jeg tror det

hører til den kolde krigs tid

man måske skal se på en omorganisering af det vi kan også kigge på norge vi kan kigge på

storbritannien som jo netop også har organiseret sig på samme måde

set fornuftigt at vi også får en diskussion af om ikke vi kan gøre tingene lidt smartere og lidt fiksere ikke bare

danske forsvar men også i den danske forsvarsledelse

og glad for at vi nu tager det skridt videre med det lovforslag som

for at ministeren rent faktisk kan se på forsvarets øverste ledelse og se på hvordan vi kan strukturere tingene

faktisk bruge ressourcerne en lille smule mere effektivt end det i dag er tilfældet

selve indholdet af lovforslaget

bare henvise til det der ligger i de dele

en vigtig del så ligger der jo så hele debatten om

organiseringen af forsvaret hvor regeringen og dermed også

ønsker at tilvejebringe muligheden for at den enhver tid siddende forsvarsminister i øvrigt kan se på hvordan man

det betyder i forhold til den nuværende organisering at det vil være muligt at integrere den øverste politiskecivilemilitære ledelse og dermed at nedlægge forsvarskommandoen men at stillingen som forsvarschef og dennes grundlæggende ansvar opgaver med videre fortsat vil være lovbestemt det er måske en af de bemærkninger som

lidt mere sanddruelighed end

vil jeg sige for jeg synes sådan set det er helt rimeligt at

lægge op til og diskutere og se på om ikke man kan

var det måske en effektiv drift man kunne opnå på den måde derfor mener jeg

set at vi netop med det lovforslag sikrer mulighederne for at vi nu kan gå videre med drøftelserne og overvejelserne i forhold til hvordan vi sikrer

betyder det at der falder en skrivebordsgeneral eller for den sags skyld en djøfer som fru marie

set også åben over for det for mig at se er det afgørende at vi bruger ressourcerne mest effektivt og det kunne jo være at de ressourcer som så gik bort et sted faktisk kunne

sikre at vi løftede nogle andre ting sikre at vi højnede den kvalitet

det kunne være glædeligt hvis vi rent faktisk havde fokus på kvaliteten og ikke

side helt afgørende at vi har fokus på det kvalitative

også som jeg citerede fra lovforslaget at regeringen sådan set med ret åben pande har sagt at

ligesom lægge skjul på det så ja jeg håber og tror på at vi kan se på hvordan vi

sikre en samdrift mellem forsvarsministeriet og forsvarskommandoen i højere grad end i dag det fremgår

og ministeriet skal sammenlægges det bliver bare en bemyndigelse som man giver ministeren og det er jo ærlig snak fra

skulle køre længere på literen og at man skulle slanke forsvarets organisation

være at der ikke er nogen økonomisk gevinst

vil være muligt at integrere den øverste politiskecivilemilitære ledelse og dermed at nedlægge forsvarskommandoen men at stillingen som forsvarschef og dennes grundlæggende ansvar opgaver

fortsat

set ret åbent at vi gerne vil være med til at se på hvordan man kan organisere det bedre jeg tror

er meget klogt at vi heller ikke skal sidde og diskutere den enkelte embedsmand eller hvilken

set tillid til at forsvarsministeren

kan sikre at vi får den optimale drift af det danske forsvar

det der foregår på en lang række andre ministerressortområder hvor man netop ser på hvordan

optimere driften hvordan vi kan sikre at vi har den mest effektive struktur det kan netop være at vi så kan

på et andet sted hvor vi måske hvad ved jeg kan styrke indsatsen i arktis eller på alle mulige andre ting hvor man måske kan se

at vi har behov for et kvalitativt løft

endsige i deres administration men vi gør det

vores personaleressourcer på den bedst mulige måde

set det er hensigtsmæssigt i enhver organisation at man løbende analyserer og vurderer

tingene bedst muligt hvordan løfter vi den opgave så vi sikrer et så højt fagligt kvalitetsniveau som overhovedet muligt

beslutningsgrundlag til det politiske niveau

vi også løbende sikrer at vi rent faktisk løfter

sidste ende yder det er for mig at se det helt afgørende og jeg tror sådan set på at man kan gøre tingene smartere jeg er med på at man godt kunne læne

set altid vi kan blive klogere jeg tror altid vi kan gøre tingene

venstres gruppe jeg kan godt forstå at man

effektiviserer sagsgangene i ordførerens parti

på de få medlemmer man har tilbage

mit spørgsmål ordføreren sagde og jeg citerer direkte at det kan gøres lidt smartere og lidt fiksere end vi gør i dag men ordføreren vil overhovedet ikke forholde sig til

hvordan kan ordføreren være så stålsat på at det kan gøres smartere og fiksere

man har den lovgivende forsamling med på bagsmækken

arbejdsplads i det hele taget og se på hvordan man kan optimere driften

man kan sige at siden man

at briterne i nitten fire og tres lavede den ændring som vi nu står over for i danmark

at lægge forsvarskommandoen og forsvarsministeriet sammen det synes jeg

det er fornuftigt at se på hvordan man driver en koncern eller en virksomhed eller en organisation i det her tilfælde forsvaret på den mest effektive måde

sikre os den mulighed for at have en demokratisk kontrol baggrunden for

set også at vi netop har sagt ret åbent vi vil gerne diskutere forsvarskommandoen det står

en rimelig debat at tage men jeg synes det er lidt mærkeligt at man

jeg tænker på om ordføreren overhovedet

får en bemyndigelse til selv at ændre forsvarets øverste ledelse og det vil sige at drøftelserne lige præcis stopper

og derefter udtænker en skummel plan for hvordan man nu vil straffe forsvaret og så bagefter åbner døren til det her lukkede lokale

forsvarsministeren har tænkt sig netop at lytte til de faglige vurderinger der er i forsvarsministeriet og sådan set også i forsvarskommandoen netop at lytte

og rent faktisk få en dialog med de medarbejdere som er involveret i det her netop at se på hvordan

at man optimerer den drift der er i forsvarskommandoen og forsvarsministeriet så vi i sidste ende er i stand til at levere en bedre service og en bedre ydelse til de soldater vi sender i krig men dybest set også en bedre bemyndigelse og bedre muligheder

som får bemyndigelse til selv at ændre på forsvarets ledelse uden at spørge de politiske partier til råds fordi forligskredsen forbigås har sf også tillid til dem

omhandler forsvarskommandoen som i øvrigt har kommenteret

samt forsvarschefens kommando med ansvar over for

set også det der er beskrevet i

på side to at man rent faktisk har tanker om at nedlægge forsvarskommandoen eller i hvert fald slå den sammen med forsvarsministeriet

er rimelig åbent at tage den diskussion

det man har gjort i i storbritannien

lidt efter men men her er det jo så godt at tiden efterhånden har indhentet os og at vi nu ser på om vi kan gøre tingene på en mere intelligent måde gøre det på en smartere måde jeg synes sådan set det en smule fremsynet at vi tager den diskussion og ja jeg har også tillid til at kommende forsvarsministre også vil være i stand til

effektive ledelse af det danske forsvar så er er det vigtigt

man kan være lidt i tvivl om hun har læst forslaget i sin fulde længde der er ikke tale om at

bliver nedlagt der er ikke tale om at forsvarschefen bliver underlagt en djøfer er tale om at forsvarschefen stadig væk ligesom nu vil have reference til

man ikke ud af lovparagrafferne

at det er det der kommer til at ske det lovforslag der bliver behandlet her i dag

troels lund poulsen stillede men som ikke blev besvaret hvilke økonomiske besparelser både i mandtal og i økonomi

den manøvre man har været igennem i en lang række ministerier den seneste tid jeg vælger bare

citere fra det der står på side to i i den her skriftlige fremsættelse

muligt at integrere den øverste politiske civile og militære ledelse og dermed at nedlægge forsvarskommandoen

jeg nu henviser til sidetallet jeg vil gerne give den her skriftlige fremsættelse til fru lene espersen efterfølgende så hun kan læse videre på det men det er fuldstændig korrekt at en kommende forsvarsminister jo også vil kunne

for de retningslinjer der ligger i det her lovforslag

andre ministre også nogle gange flytter rundt på deres ressort og

også kommende ministre uanset partifarve i øvrigt vil være i stand til at forvalte det på en

og de paragraffer der bliver vedtaget af folketinget og som borgerne skal indrette sig efter

er lovforslaget indeholder og det er den herre jonas dahl står og

er

bliver mit spørgsmål det samme til herre jonas dahl som det var til fru zenia stampe

der er folkestyrets fornemste opgave

er nogen der har den illusion at man ikke længere skal have en forsvarsminister i et samråd til at redegøre for det

set det der nu synes jeg bliver endnu mere klart at det i sidste ende faktisk er forsvarsministeren der netop er den øverste ansvarlige i forhold til de her ting der vedrører forsvaret og så lægger man op til nogle organisationsmæssige ændringer ja og det står i den skriftlige fremsættelse

fru lene espersen flere gange i den her debat har sagt nej det har regeringen ikke sagt og hvor har

jeg siger bare idet jeg henviser til den skriftlige fremsættelse at det fremstår meget meget klart at regeringen har nogle intentioner

at nedlægge den og at man har tænkt sig at se på forsvarets organisering

set det er at tage diskussionen meget åbent og jeg tror på at man kan gøre tingene en lille smule smartere end man har gjort

dansk folkeparti ikke ønsker demokratisk kontrol

støttes de af venstre

mod enhedslistens titusind tossespørgsmål men nu er det jo sådan at danmark ikke er en bananrepublik og med min klare overbevisning heller aldrig nogen sinde må blive

afgørende at der er demokratisk kontrol med forsvaret i de seneste år

har vi desværre gang på gang set en rådden kultur i forsvarets top hvor folketinget er blevet misinformeret og fyldt med løgn det er fuldstændig uacceptabelt for folkestyret og dybt skadeligt for befolkningens tillid til forsvaret og for de mange hæderlige ansatte i forsvaret derfor synes vi i enhedslisten at det er på tide at prøve noget nyt og vi støtter fra enhedslistens side derfor en omorganisering af forsvarets ledelse ligesom i alle andre dele af det offentlige mener vi selvfølgelig at der skal være styr på tingene

på børnepleje og ældrepleje samt lige nu lukker kaserner så mekanikere

rengøringsfolk og menige soldater bliver arbejdsløse pludselig rejser sig

når der for en gangs skyld

blandt de største lønninger det er ikke sikkert at den her ændring fremover vil gøre alting rosenrødt i forsvarets ledelse men den eneste måde vi som folketing effektivt kan ændre tingenes tilstand på er jo gennem politisk og demokratisk kontrol med forsvaret under den ansvarlige minister derfor

jeg også anbefale en nedlæggelse af

til ansvar over for folketinget den her opfordring

håber jeg ministeren vil følge ligeledes vil vi fra enhedslistens side i udvalgsarbejdet kigge på om en ændring af forsvarets ledelse vil påvirke uafhængigheden for auditørkorpset i negativ retning det vil vi selvfølgelige prøve at undgå

håber jeg meget at ministeren vil være med til at sikre

rådgivning det vil vi ligeledes arbejde på

hvilket måske vidner lidt om hvad der egentlig er enhedslistens plan men lad nu det ligge jeg er egentlig lidt optaget af hele

af høringssvarene fremgår det jo fuldstændig entydigt at et af problemerne med det her lovforslag er at det er en bemyndigelseslov

man nu forsøger at indføre i stedet for en lov hvori man klart kan se hvem der har ansvaret for hvad det giver mindre mulighed for folketinget til at stille de spørgsmål og føre den kontrol som vi ønsker at føre blandt andet med hvad der er militærfagligt funderet og hvad der er politisk funderet derfor er mit spørgsmål til enhedslisten om enhedslisten

enige om af organisering af forsvaret afstedkommer at man

hvem der har ansvaret for hvad således at folketinget fortsat kan udøve den demokratiske kontrol som vi kan

aktindsigt her her så det

aktindsigt som de konservative her rejser har jeg ikke før bemærket i

så hvis vi kan få en ændring i de konservatives holdning

jeg selvfølgelig byde det velkommen så vi ikke står alene med den kritik vi har

en sammenlægning min bekymring går sådan set på hvad vi i folketinget

selv kan bestemme hvordan organiseringen bliver

enhver militærfaglig rådgivning for folketinget

selvfølgelig glædeligt hvis de konservative er enige her for os er det afgørende at der er en demokratisk kontrol så den ansvarlige minister kan holdes til ansvar men som jeg også sagde er

ikke sådan at jeg desværre kan være sikker på ved at støtte det her at alting vil blive rosenrødt i forsvarets ledelse men

på tide at vi prøver noget nyt og det undrer mig

har siddet i regering mens der var den ene

skandale i forsvaret efter den anden nægter

lave noget nyt og tværtimod støtter dansk folkeparti

fru marie krarup tidligere sagde ikke skal belastes af enhedslistens titusind tossespørgsmål det synes jeg er en lidt

jo kvittere for at der er så ærlig snak måtte man forstå de uldne svar som der bliver

lene espersen på den måde at hvis der ikke er aktindsigt eller for den sags skyld gennemsigtighed

hvad militærfaglige indstillinger måtte indeholde

ikke støtte det lovforslag som ministeren har

det jo været noget som ministeren tror jeg på en god dag har taget ind af det ene øre og ud af det andet jeg kan ikke se en eneste gang overhovedet har

har sagt det kan højst sandsynligt skyldes at

nu herre nikolaj villumsen så fundet nogle guldkorn

nikolaj villumsen stille sig tilfreds med at der bare om man så må sige bliver givet en lang historie fra de varme lande eller er det et krav at der er aktindsigt blandt andet for at sikre at parlamentet

i venstres ordførertale at de truede med at melde sig ud af forsvarsforligskredsen det kunne jo give anledning til at vi kunne få en helt ny ambitiøs udenrigspolitik hvor enhedslisten sad med ved bordet så det har vi da noteret os i enhedslisten ligeledes synes jeg da det er positivt at regeringen laver en ændring af forsvarets ledelse oven på de mange skandaler der har været det er

såkaldte tossespørgsmål som der er blevet sagt i dag og fået lavet nogle af de afsløringer som som jo er kommet hvor der har været løgn og misinformation

hvis det også er en bekymring som venstre deler jeg vil så håbe det vil føre til at herre troels lund poulsen

at stemme for offentlighedsloven så det ikke kun er

en reel bekymring det skulle nødig bare være dårlige undskyldninger fra venstres

foregår i forsvaret og være medbestemmende når der

tages beslutninger om forsvaret det er ikke demokratisk kontrol at sætte djøfere eller politikere til at lede forsvaret i praksis hvis vi gjorde det

ville tabstallene i irak og afghanistan være væsentlig højere det skal aldrig ske

lad mig så spørge hvordan mener enhedslisten at den demokratiske kontrol bliver bedre af at man nu overlader det til en enkelt minister at bestemme hvorledes man må lave strukturændringer i forsvarets ledelse ledelse i fremtiden

at de politiske partier fraskriver sig muligheden for at få medindflydelse fordi

en bemyndigelse til den siddende forsvarsminister som jo ikke altid er en rød minister hvordan gavner det den demokratiske kontrol

men én én minister der gerne skulle være ansvarlig

den politiske og demokratiske kontrol med forsvaret på baggrund af de skandaler og den misinformation og de løgne der har været fra fra forsvarets side over for

forstå på dansk folkepartis ordfører

bekymret over at der er blevet løjet om

at den demokratiske kontrol bliver udvidet ved at man laver en bemyndigelseslov der giver den siddende

mulighed for selv at lave ændringer uden at spørge folketinget og uden at spørge forligspartierne der normalt

inddraget ligegyldigt hvor meget

hvordan kan man lægge stemmer til

som faktisk går i den stik modsatte retning af hvad man tror man siger at man får mere demokratisk kontrol men det er præcis det modsatte der kommer ud

forslag til lovændring

går på at give forsvarsministeren mulighed for

det svarer vi så fra enhedslistens side positivt på

bliver diskuteret i dag og det er jo den demokratiske kontrol vi har over for ministrene jeg synes det er helt afgørende at vi løbende kan holde den siddende minister ansvarlig vi styrker ministerens magt i forsvaret men det betyder selvfølgelig også at ministeren

forsvaret gang på gang har misinformeret og det håber jeg ikke kommer til at ske i fremtiden det er

vi fra enhedslistens side støtter den her ændring og modernisering af forsvarsledelsen

har enhedslisten det ene og meget meget simple krav

kontrol og det vil enhedslisten

mellem første og anden behandling hvordan vil enhedslisten sikre at der kommer demokratisk kontrol med den her bemyndigelseslov som vi er ved at behandle i dag mellem første og anden behandling

og demokratiske styring gennem den ansvarlige minister

informationer vi får fra fra ministeriet og derfor håber vi at der kan blive gjort op med de fejl den råddenskab der har været i forsvaret i de seneste år

når vi nu laver en bemyndigelse

vores parlament er inde over alt hvad der sker nu laver vi en bemyndigelseslov til en minister som kan sætte sig ind bag lukkede døre og nedrullede

det er det som enhedslisten kalder at give mulighed for demokratisk

ledelsen i forsvarskommandoen ikke er politisk valgt

og skal have et flertal bag sig i folketinget det er den grundlæggende forskel her og det

jeg bedre forstå at venstre støtter dansk folkeparti der ikke ønsker demokratisk kontrol fordi de ikke vil belaste krigsbureaukratiet med enhedslistens titusind tossespørgsmål som vi tidligere

at at venstre og konservative i dag har stået og lovet at de sammen

det er dybt problematisk og jeg håber at venstre kommer

ændring af forsvarsloven

konservative folkepartis holdning klar fra starten vi kan ikke støtte lovforslaget som det foreligger nu

hvis det gennemføres uden om forsvarsforligskredsen og uden markante ændringer

det er altid meget uskønt med bemyndigelser og det er særlig uskønt med store bemyndigelser

acceptere den vidtgående bemyndigelse der etableres i lovforslagets § elleve

virke skal være stadfæstet ved lov således at der er en tilstrækkelig demokratisk kontrol hermed fra folketingets side jeg synes faktisk det er uhørt at forsvarsministeren med dette forsøger at genindføre en slags enevælde i forsvaret hvor ministeren uden om folketinget og befolkningen kan lave afgørende ændringer i forsvarets øverste ledelse

synes jeg faktisk også det er lidt sørgeligt for det viser at vi har en forsvarsminister uden noget forsvarspolitisk kompas

et lovforslag der handlede om model c som flere af ordførerne sådan

hvad vi kunne blive enige om i stedet for står vi med et sølle lovforslag der bare bemyndiger ministeren til at gøre det ministeren synes er rigtigt

vide det derfor en bemyndigelse til ministeren

debat vil en sammensmeltning af forsvarsstaben og departementet betyde at folketinget ikke længere får aktindsigt i den militærfaglige rådgivning

sådan set også af det meget uldne svar man har givet i den kommenterede høringsoversigt til dansk journalistforbunds kritik

ydermere vil jeg også sige at hvis man læser høringssvarene ser at det er ganske klart

hvis den model som regeringsordførerne i dag har argumenteret for er den man så også gennemfører

nemlig være en politisk renset udgave af

forsvaret eller folketinget som demokratisk kontrol tjent med det ses ud af høringssvarene med al tydelighed at kritikken hagler

helhedsansvar og dermed i sidste ende kan øge risikoen for vores udsendte risikoen for vores udsendte samtidig med at en eventuel ændring af forsvarschefens virke

officerer i danmarks opfattelse altså skal fastsættes ved lov samme høringssvar kommer fra hærens konstabel og korporalforening der ligeledes udtrykker dyb bekymring for at fjerne ansvaret og kontrollen fra folketinget ved en bemyndigelse og samtidig den samme bekymring for at der vil ske en svækkelse af den militærfaglige rådgivning og at det kan koste på soldaternes sikkerhed

lovhjemmel sagtens kan lave tilpasninger og center for militære studier påpeger ganske som jeg også gjorde det i begyndelsen af min tale at en velinformeret demokratisk debat er afgørende hvis de forsvarspolitiske mål og prioriteter skal sikres

indeholder lovforslaget også en tilpasning af forsvarets uddannelser

man efterlades måske endda lidt med det indtryk at uddannelse er indskrevet for at fjerne fokus

der er det virkelige problem med lovforslaget nemlig den uforståelige vidtgående bemyndigelsesbestemmelse som ministeren giver sig selv i §

det med uddannelse er vigtigt og derfor er vi

ændringer der vedrører uddannelse hvis de kan udskilles

ikke straffes fordi der er en stor del af lovforslaget vi

skåret ned i forhold til alle mulige andre det er smede det er

hvorfor er det så lige at der ikke kommer et eneste ord i den konservative ordførers tale om at der også skal ske en slankning og

som fru marie krarup også svarede for

måske fysisk sidder det samme sted men der er måske også andre steder hvor man kan få en synergieffekt ud af at gøre tingene

sammen uden at det svækker den militærfaglige rådgivning

være med til men at give ministeren bemyndigelse til bare

nu har man jo lejlighed til her forsvarsloven at fortælle hvad partiet vil

eller andet dér men når det drejer sig om en modernisering af forsvarets øverste ledelse og at også forsvarets øverste ledelse skal slankes

i forhold til hvad vi har gjort på andre områder så mangler jeg simpelt

et forslag og siger at man gerne

så forholder vi os gerne til det

bjarne laustsens opfattelse at det er oppositionen der skal stå og fortælle hvad de vil og så skal ministeren få en bemyndigelse til at gøre hvad ministeren selv synes

i folketinget der har stilling til nogen modeller jeg synes det bedste for den her debat hvis ikke den fuldstændig skal køre af sporet er at ministeren går tilbage og laver et lovforslag

forholde os til noget konkret så kan herre bjarne laustsen få svar på både det

hvad socialdemokratiet

venstre og socialistisk folkeparti ønsker at gøre

af min tale sagde at det var det konservative folkepartis opfattelse at denne bemyndigelse skal trækkes tilbage straks

jeg kan jo høre på enhedslisten at man tror at det er nok at man bare

den her måde ministeren bruger bemyndigelsen

ikke en måde at diskutere på

ikke kun for forsvaret og de tusindvis af ansatte der er i forsvaret men også for hele befolkningen at

en legitim politisk interesse at

hvis disse ændringer på nogen som helst måde konflikter med noget som helst andet vi har aftalt med hinanden og det har vi

socialistisk folkeparti og andre partier har talt for at det her lovforslag giver

en masse mennesker der kan fyres

at det ikke har nogen økonomiske konsekvenser så det er et

indlysende grund til at man mener at der er en besparelse i det her selv om det ikke fremgår af lovforslaget

man har en klar model for hvordan den her bemyndigelseslov

trække ned over forsvaret og som

hos forsvarets personelorganisationerfagforeninger

eller hos danmarks journalistforbund hvad er det for en model som man vil prøve

men vi har hørt at nogle af regeringspartiernes ordførere har været oppe at agitere for forskellige modeller for hvordan de ønsker det gjort og det jo modeller der svækker den militærfaglige rådgivning og dermed i meget høj grad er med til at reducere den demokratiske kontrol som vi fra folketingets side kan have med hvad

det er bestemt ikke godt så jeg må sige at jeg

debatten i dag har vist at bemyndigelser er noget man skal være ekstremt varsom med og på det her område er der ingen tvivl om at det vil tjene forsvaret og alle

uanset om vi bliver enige om hvad det er for en model vi synes der er bedst at der her i tinget bliver

betydning for den måde ministeren kan tilrettelægge

på forsvarets område såvel som på mange andre

er det i dag et ubønhørligt krav at der effektiviseres og at ministrene leverer de besparelser som folketinget beslutter for at dette kan ske ikke mindst på det administrative område således at vi i videst muligt omfang sikrer kerneydelsen altså kampkraft

det vigtigt at man starter i toppen og sikrer korte beslutningsveje styrket implementeringskraft og at få luget ud i meget af det dobbeltarbejde som ofte følger med en stærkt opdelt ledelsesstruktur

kunne sikre det største besparelsespotentiale

nok også give mulighed for at samordne den militærfaglige del med den civile og den politiske

skal gøres på en måde så forsvarschefens militærfaglige anbefalinger anbefalinger ikke drukner i politiske processer jeg er derfor glad for at det i lovforslaget er slået fast at forsvarschefen som hidtil er den øverste militærfaglige rådgiver i alle militærfaglige spørgsmål også i forhold til operationer

vi vil finde det afgørende at denne rådgivning bliver

eksplicit og skriftligt underskrevet af forsvarschefen i hvert fald for så vidt angår større beslutninger herved

mulighed for at følge med i de afvejninger af politisk og militærfaglig art som finder sted i ministeriet med andre ord vi skal kunne identificere de større rådgivningsspørgsmål

ender med at blive skruet sammen

så kunne vi jo i udvalgsarbejdet passende prøve at definere disse beslutningstyper hvor sådanne krav skal imødekommes efter vores opfattelse

i øvrigt enige i at man ved en mere integreret organisering

militærfaglige vil få en styrket demokratisk kontrol i forhold til det vi kender i dag

at den sag pågår i forsvarskommandoen

selvsagt have fingrene på kogepladen uanset hvilken organisationsmodel

på debatten i dag en ulempe ved den integrerede model som ofte påpeges og benævnes som den mindre armslængde synes jeg ud fra en helhedsbetragtning er mindre problematisk i den militære organisation sammenholdt med for eksempel skat og politiet hvor retssikkerhedsaspektet i forhold til de mange borgere vejer langt tungere end i tilfældet her det er formentlig mere opportunt for rigspolitichefen at iværksætte en indsats i eget navn og på eget initiativ end at forsvarschefen indleder en ny militær aktion hensynet til ønsket om korte og effektive beslutningsgange og mulighederne for en mere koordineret styringsindsats vejer altså tungt for os

det symbolske i organisationsmodeller

for den selvopfattelse de faglige miljøer har og derfor vil vi i udvalgsarbejdet stille

at forsvarschefen i alle beskrivelser af rollen som de også er defineret i lovforslaget dem har jeg nævnt sikres en indplacering sideordnet med departementschefen som det blandt andet ses i den engelske struktur vi mener ikke at forsvarschefen skal være fjerde afdelingschef i ministeriet og synes egentlig også at

der være mulighed for at folketinget drøfter den endelige organisering inden den sættes i værk jeg kan sagtens forstå at ministeren på nuværende tidspunkt ikke er helt afklaret med den rette model men vores endelige stillingtagen til lovforslaget vil afvente en afklaring af de tre elementer jeg har været inde på så bundlinjen er altså således for os at vi gerne vil have indføjet nogle tydeligere nogle tydeligere organisatoriske præmisser for indplacering af forsvarschefen nogle tydeligere præmisser for kommunikationen af den militærfaglige rådgivning samt en mulighed for at tage stilling til den endelige organisationsmodel når den måtte foreligge så vil jeg i øvrigt

til at partierne bøjer sig mod hinanden og finder konsensus så organisatoriske spørgsmål i forsvaret ikke bliver en politisk kampplads som vi har oplevet

et sådant sådant emne er for sårbart til politik

jeg må begynde med at takke for den livlige debat

været om det fremsatte lovforslag den del af lovforslaget som vedrører forsvarets uddannelser

lovforslaget inddrages forsvarets uddannelser i regeringens arbejde med at forbedre overgangen fra en uddannelsessektor til en anden og med at sikre det bedst mulige udbud af uddannelser på tværs af sektorer formålet med lovforslaget er altså

tilnærme forsvarets uddannelser til de civile uddannelsestilbud for at øge fleksibiliteten mellem forsvarets uddannelser og det civile uddannelsessystem samtidig vil forsvarets uddannelser bevare den høje grad af militær faglighed som gør at vores soldater uddannes på et højt militærfagligt niveau der blandt andet sætter dem i stand til at løse opgaver i verdens brændpunkter det vil kunne ske blandt andet i kraft af forsvarets arbejde med gradvis akkreditering af en række af forsvarets uddannelser

civile arbejdsmarked akkrediteringen af en række af forsvarets uddannelser vil gøre det tydeligt for det civile uddannelsessystem og for civile arbejdsgivere

akkrediteringen af en række af forsvarets uddannelser vil desuden i sig selv medføre at disse uddannelser undergives den samme form for kvalitetssikring som andre uddannelser

er overordnet set et skridt på vejen til et mere fleksibelt og gennemskueligt uddannelsessystem også for forsvarets uddannelser

vende mig mod den del af lovforslaget som handler om organiseringen af ledelsen af forsvaret

det er et emne som ligger regeringen meget på sinde

som forsvarsminister selvsagt også er meget optaget af det handler om til enhver tid at organisere den øverste ledelse af forsvaret bedst muligt i forhold til de aktuelle behov det kræver fleksibilitet og det er regeringens ønske med lovforslaget at tilvejebringe mulighed for at den til enhver tid siddende forsvarsminister i videre omfang end det er tilfældet med den gældende lovgivning

kan fastlægge en nærmere organisering af forsvarets ledelse

vigtigt at understrege at det skal ske inden for de rammer og begrænsninger der er angivet i lovforslaget

et par ord om behovet for fleksibilitet og tilpasning det er regeringens opfattelse og erfaring at den nuværende organisering af ledelsen af forsvaret ikke i tilstrækkelig høj grad tilfredsstiller de aktuelle behov baggrunden herfor er at den sikkerhedspolitiske udvikling gennem de seneste to årtier har betydet at behovet for løbende politisk civil militær kontakt og koordination i den interne beslutningsproces og styring i forsvaret er langt større end tidligere det gælder både generelt og konkret i det løbende samarbejde med andre nationale og internationale aktører

særlig udtalt i forbindelse med internationale indsættelser af forsvarets kapaciteter konkret er der behov for hurtigere og hyppigere stillingtagen og det forudsætter en løbende sammenstilling af typisk en række militære og ikkemilitære aspekter

hertil kommer et øget fokus på effektiviseringer herunder gennem løbende organisationsudvikling endelig er der en grund til at formode at også fremtiden vil byde på pludselige ændringer og nye udfordringer som vil kræve organisatoriske tilpasninger

ikke nogen ny problemstilling under den tidligere regering blev forsvarskommandoen flyttet fra vedbæk til københavn

i hvert fald i geografisk forstand tættere på departementet de fleste nato lande har modeller der samler den øverste ledelse

en klar tendens i retning af yderligere integration gældende lovgivning sætter snævre rammer for mulighederne for at tilpasse organisationen idet den forhindrer modeller som omfatter integration

en særlig bestemmelse om stillingen som forsvarschef og angiver i tilknytning hertil centrale aspekter af forsvarschefens ansvar og opgaver det afspejler den betydning som regeringen tillægger det at der er klarhed over ansvaret for den militære rådgivning og for den operative ledelse af danske styrker loven fastholder således at forsvarschefen som hidtil er den øverste militærfaglige rådgiver at forsvarschefen fortsat kan gøre sin militærfaglige rådgivning gældende direkte over for forsvarsministeren forsvarsministeren forsvarschefen har endvidere uændret den operative ledelse af danske militære styrker det fremgår af bemærkningerne at det både omfatter værnsspecifikke og værnsfælles operative kapaciteter

fortsat er forsvarschefen som har ansvar for den militærfaglige vurdering af om støtten til danske militære styrker muliggør at disse kan løse forudsete og pålagte opgaver endelig vil forsvarschefen fortsat være den øverste militære repræsentant internationalt og skal fortsat have den fornødne værnsfælles stabsstøtte og en fast stedfortræder disse centrale forhold vedrørende forsvarschefens opgaver ansvar med videre kan man ikke lave om uden at det sker lovgivningsmæssigt en vedtagelse af lovforslaget vil ikke i sig selv indebære at den nuværende organisering skal ændres men det vil åbne mulighed for det ved at give den til enhver tid siddende forsvarsminister mulighed for at tilpasse organiseringen af ledelsen til forsvarets aktuelle behov i forhold til den nuværende organisering vil det betyde at det vil være muligt at integrere den øverste politiske civile og militære ledelse og dermed nedlægge forsvarskommandoen men at stillingen som forsvarschef og dennes grundlæggende ansvar

med videre fortsat vil være lovbestemt

tillid til og kan regne med kan løse opgaverne og passe ordentligt på pengene vi skal have et moderne og effektivt forsvar

med forliget fra sidste år nu mangler vi blot at modernisere og effektivisere strukturen i den øverste ledelse af forsvaret

en ledelsesstruktur der passer til den tid vi lever i den nuværende organisering af den øverste ledelse af forsvaret blev til under den kolde krig men truslen mod danmark er ikke længere den kolde krig og opgaven er ikke længere at holde russerne stangen

fra øst det danske forsvar passer i vore dage på danmark ved at være med til at løse konflikter rundtomkring på kloden konflikter der er komplekse og som stiller store krav til styringen af økonomien juridiske overvejelser indkøb af det rette materiel tæt dialog og kommunikation med hinanden allierede og befolkningen

vi skal selvfølgelig organisere den øverste ledelse af forsvaret så det bedst muligt løser sine opgaver derfor er tiden kommet til at lægge den rest koldkrigsledelsesstruktur på hylden og skabe en moderne og effektiv ledelsesstruktur hvor forsvarets øverste militære civile politiske ledelse kan arbejde tæt sammen under samme tag dør om dør så vi kan tage de bedste beslutninger så vi kan undgå dobbeltarbejde så vi kan styrke forsvarets evne til at passe på vores land det handler først og sidst om viljen til at prioritere

det at ændre på forsvarets øverste ledelse er noget man bare kan gøre med

er bekendt med med grundloven og grundlovens § nitten stykke to hvor der klart står hvornår vi kan drage i krig

jeg ked af at republikaneren zenia stampe ikke er

der kan drage i krig og det kræver samtykke fra folketinget så det

bare bede ministeren bekræfte at det er grundlovsfæstet hvad reglerne er omkring at

men det er blot for at få en bekræftelse på at sådan hænger det sammen

en § tre som har opdelingen mellem den lovgivende den udøvende og den dømmende kraft og i virkeligheden er det der sker her at forsvarsloven bringes i overensstemmelse med den

at organisere sig som ministeren ønsker dog inden for grundlovens rammer går jeg ud fra for de gælder mit andet spørgsmål til ministeren

skal gå på noget som vi faktisk slet ikke har diskuteret under debatten her i dag

fortfarende organisering af ledelsen af forsvaret er ikke en del af det forlig der var et ønske fra nogle partier om at gøre det til en del af forliget vi var andre der ikke ønskede det det blev ikke en del af forliget

at de partier der normalt deltager i

debatten om indretning af forsvaret ikke kan være med her for mig at se skaber det stor usikkerhed for forsvaret på længere sigt fordi vi risikerer eller vi vil helt sikkert se en ændring af den her lov ved et regeringsskifte og sådan kan det jo så fortsætte man kan komme

den gode forligsskik som har skabt stabilitet om det danske forsvar hvis interesse er det at ændre

bemyndigelse over til en minister som så kan undgå

den svarer bedst muligt til de udfordringer

og stabilitet på et fagområde men det er så det jeg vil så anbefale at ministeren rådgiver sine andre

om at forbigå forligskredse på andre områder hvis det er så smaddereffektivt

så stille et andet spørgsmål hvilken model

stemmes igennem med enhedslistens stemmer uden om forligskredsen

har været som den har været og hvad det er for nogle ønsker regeringen har regeringen har klart tilkendegivet oven på den redegørelse som fru marie krarup jo også

at det her jo ikke er noget der står mejslet i granit

gerne snakke med de partier som vil snakke med os om hvordan man kan indrette organisationen

sikre på at vi får taget højde for de relevante bemærkninger og bekymringer

aktindsigt i den militærfaglige rådgivning i den nye forsvarsledelsen som ministeren vælger

blandt andet ved samråd spørgsmål folketingsbeslutninger og i sidste ende med ministeransvarlighedsloven alt det består fortsat så har der været

uantastet og direkte der mener jeg at vi har en fælles interesse i at sikre at den militærfaglig rådgivning også

står det jo lidt på en forudsætning om at man som minister skulle have et ønske om at undertrykke den militærfaglig rådgivning men hvilken interesse skulle man skulle man som minister dog have i det man vil da have det bedst mulige råd det svarer til at man siger til sine sine jurister lad være med at give mig råd om lovgivningen det skal jeg nok selv

til økonomerne lad være med at fortælle mig hvordan økonomien ser ud det skal

synes det er positivt at ministeren her

ligesom jeg opfordrede venstres medlemmer

også opfordre forsvarsministeren til at rejse over for justitsministeren at vi selvfølgelig ikke bare på forsvarsområdet skal have

aktindsigt i den militærfaglige rådgivning men også i andre ministerier skal have sikret lignende indsigter i vigtige spørgsmål men det er positivt at ministeren her tilkendegiver at

når vi samler organisationen til én og gør det der

er der jo et spørgsmål om om aktindsigt eller indsigt det må vi finde ud af at få lagt på den rigtige måde det er jeg ikke i tvivl om at vi kan fordi det fælles mål er

som den øverste militærfaglige rådgiver har givet af råd til ministeren så man kan se hvordan ministeren har stillet sig i forhold til det så det er noget af det som jeg forestiller mig

løser i den løbende dialog som vi skal have

end ordførerne fra de regeringsbærende partier

regeringen at lave det her som en bemyndigelseslov hvorfor ruller man ikke den konkrete plan ud så det

som giver ministeren en bemyndigelse til at kunne sidde bag lukkede døre og nedrullede og nedrullede

en åben og fordomsfri debat om denne organisationsændring ministeren påtænker jeg synes faktisk at når vi på alle andre områder taler om at vi skal medinddrage

for at sikre loyale medarbejdere for at sikre medarbejdere der er hundrede procent dedikerede så ruller man helt hen over de personelorganisationer som nu gerne ville have været med til at komme med gode indspark til den

er præcis at der er sket en tilretning af forslaget sådan at det med lovkraft er skrevet ind i forslaget blandt andet

forsvarschefen er den øverste militærfaglige rådgiver blandt andet at forsvarschefen har den operative ledelse blandt andet at forsvarschefen er den øverste militære repræsentant og at forsvarschefen skal have en værnsfælles stabsstøtte og en fast stedfortræder

indsigt og aktindsigt i den rådgivning der gives til ministeren det er en meget vigtig del af den her lovgivning og derfor vil jeg gerne have ministeren til at sige helt klart at uanset om der skulle blive vedtaget en ny lov om aktindsigt

eller det er den gældende så vil det være muligt som minimum at opretholde gældende muligheder for aktindsigt på det her område som vi diskuterer i dag for eksempel ved at indsætte en paragraf om det i det her

at vi først får defineret hvad det er for nogle problemer vi vil løse og så derefter får formuleret os hen til det

set ikke at vi er uenige i det substantielle nemlig at der stadig væk skal være adgang til at se hvad det

ske to bevægelser en bevægelse vil være at

også være nogle medarbejdere som automatisk ryger til til de andre myndigheder altså hærens operative kommando

så vil være mulighed for aktindsigt så jeg

at man ikke skulle have indseende i hvad det er forsvaret kommer med af militære råd ingen interesse i at prøve

retten til at få indsigt altså muligheden for med offentlighedsloven i hånden og ud fra det der i dag er gældende som minimum

en ret til indsigt selvfølgelig men vi tager det gerne i udvalget det sagde herre nikolaj villumsen også

udtrykt en interesse i at det her spørgsmål skulle forfølges videre så den del af det glæder jeg mig til i det hele

stentavler der er båret ned fra et helligt sted det her er et bud på et

som kan sikre et mere moderne og mere effektivt forsvar

lovforslag kan blive mere komplet end det måtte være